mig at de ønsker at tage følgende forespørgsel til finansministeren tilbage forespørgsel nummer f fyrre om lockout af lærerne forespørgslen er hermed

social og integrationsministeren vi har ingen ordfører for forslagsstillerne

men det plejer jo ikke at stoppe os

er et beslutningsforslag fra enhedslisten

regeringen at sørge for at klager over en kommunes frakendelse eller forringelse af tidligere tildelt hjælp efter serviceloven til borgere med handicap får opsættende virkning en konkret inddragelse eller forringelse af hjælpen må herefter først træde i kraft når der foreligger en endelig afgørelse i klagesystemet umiddelbart kan man jo sige at man

borgernes retssikkerhed skal i centrum men jeg tror at

end ved at bruge den metode som enhedslisten lægger op til med det her beslutningsforslag det drejer sig i høj grad om at det vigtigste er at de kommunale afgørelser er de rigtige når de bliver truffet i første omgang så der slet ikke er grund til at klage udgangspunktet må og skal være at vi har tillid til at kommunerne har vilje til at træffe lovlige afgørelser jeg synes derfor at er en noget hård tilkendegivelse fra forslagsstillernes

i åbenlys strid med lovgivningen kommunerne skal naturligvis sikre borgerne den rigtige indsats ud fra en helhedsvurdering af borgernes behov

arbejdet på at understøtte at kommunerne træffer de rigtige afgørelser i første instans på det sociale område ankestyrelsen har for eksempel i marts to tusind og tolv lanceret en juridisk hotline på sin hjemmeside som giver juridisk vejledning til sagsbehandlere i kommuner og nævn ankestyrelsen har også forbedret sine principafgørelser med vægt på at tydeliggøre rækkevidden og betydningen af de enkelte principafgørelser

kl og social og integrationsministeriet har i et samarbejde udviklet voksenudredningsmetoden som giver sagsbehandlerne en systematisk ramme for deres faglige arbejde og som understøtter lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen

om kommunernes brug af serviceniveauer og rettidigheden af gennemførelse af ankesystemets afgørelser undersøgelsen

forventes at ligge klar ved årsskiftet

i første instans fokuserer regeringen også på at få en kortere sagsbehandlingstid i klagesystemet

efter lovforslaget om et forenklet klagesystem vil blive kortere og mere ensartede når et nyt ankecenter i aalborg er fuldt etableret

vælge at træffe en foreløbig nu og her afgørelse hvis det vurderes at der er et særligt behov

ankestyrelsen og de sociale nævn kan også allerede i dag tillægge en afgørelse om botilbud opsættende virkning og kommunerne kan i visse sager selv tillægge en afgørelse opsættende virkning i nogle sager skal kommunen anvise andre former for hjælp hvis en ansøgning afvises det gælder for eksempel i handicapbiler hvor kommunen ved en afvisning af en ansøgning

handicapbil selv skal anvise andre transportmuligheder

med beslutningsforslaget vil få adgang til en række ydelser de faktisk ikke er berettiget til at give opsættende virkning i klagesager vil medføre et voldsomt pres på klagesystemet for man må vel forvente at flere vil klage også selv om de egentlig ikke regner med at få medhold

det vil naturligvis føre til væsentlige meromkostninger jeg tror det vil være fristende for en borger at klage i alle tilfælde selv når man ved at man ikke længere er berettiget til en ydelse så er man jo i hvert fald sikret ydelsen så længe klagen fortsætter og det synes jeg er en ærgerlig vej at gå ud

vil jeg sige at jeg deler ønsket om at sætte borgernes retssikkerhed i centrum det skal være sådan at borgerne kan regne med at få afgørelser der er i overensstemmelse med loven

handicaporganisationerne som skriver at det der foregår er at der sker et systematisk lovbrud ude i kommunerne

det er det der sker ude i kommunerne

vi får ind i socialudvalget også de borgerhenvendelser vi får

jeg ved godt at ministeren kommer med en undersøgelse om

blive bedre får nedskåret deres hjælp

utilfredshed der er mange handicappede som har været utilfredse kommunerne har også været utilfredse og dybest set har det været meget svært at finde lige præcis dem der synes at det system vi har er det helt perfekte derfor har vi ændret vores klagesystem sådan at man nu går direkte til første ankeinstans det vil sige at man kommer ud over det som spørgeren nævner med at det kan tage utrolig lang tid og at man kan føle sig som en kastebold der

igennem systemerne for nu kommer man til at skulle klage direkte til ankestyrelsen det synes jeg altså er en væsentlig fordel og det vil betyde at det vil blive lettere for de borgere som kommer i klemme

tidsrum i forhold til klagen og der er jo også mange der mener at den klagestruktur regeringen er kommet med ikke er til gavn for borgernes retssikkerhed

der været mange meninger om men hvordan sikrer vi

en hurtig og effektiv sagsbehandling men hvordan vil ministeren sikre det fremadrettet i forhold til

målsætninger om hvor hurtigt en klage skal afsluttes og behandles så bliver der ikke levet op til det derfor har vi jo taget konsekvensen af at der igennem en årrække

fornødne styr på det her område derfor laver vi nu den strukturændring der gør at

vi dermed gerne vil bygge den specialisering op også blandt medarbejderne som skal gøre at man forhåbentlig som borger oplever at

at man får hurtigere afgørelser og at de er korrekte den ændring og den strukturændring vi laver er jo sådan set en meget gennemgribende reform

sørge for at borgerne oplever at de får den korrekte afgørelse i første instans og

må bare konstatere at det med de forskellige efterslæb der har været og som vi også

behandlet godt og retfærdigt af kommunerne

tid har der været mange eksempler på at det ikke har været tilfældet københavns kommune er

hvad vi kan for at

i dag men

vi har haft en forespørgsel om emnet hvor et flertal regeringen og enhedslisten vedtog

et samråd som ministeren netop refererede til der netop satte fokus på sagsbehandlingstiderne så vi har sådan set i en lang række fora her i folketinget drøftet hvordan vi kan komme videre på det her område og hvordan vi kan forbedre det så sagsbehandlingstiden bliver nedbragt

borgerne oplever at de får en større

med at stille krav om at gøre det her endnu bedre men flertallet vedtog jo at

skulle sættes en undersøgelse i gang

altså at ministeren forelægger resultatet det venter vi på

i forbindelse med rokaden skal reduceres

så har danske handicaporganisationer jo også en lang række forslag til hvordan vi

retssikkerheden det her element med opsættende virkning er jo ét blandt en lang række elementer man kunne arbejde med hvis man ville

optaget af at gøre hvad vi kan for at myndighederne

behandler mennesker med handicap

træffer de rigtige afgørelser første gang

af klager og når man så klager

en afgørelse hurtigst muligt ministeren nævnte faktisk også eksempler på at der er mulighed for at ankestyrelsen kan træffe her og nu afgørelser

set en mulighed kommunerne kan ligeledes

tage bestik af situationen og sikre at borgerne ikke bliver sat i en urimelig

vi kan ikke isoleret sige at det her

det afgørende element der gør at

vi ser sådan set gerne at vi arbejder med

løser problemet vi venter også spændt på den undersøgelse som man

gået videre da vi havde

og det er det vigtigste det kan jeg kun være enig i

delelement altså man kunne forestille sig at vi kom frem til drømmescenariet hvor sagsbehandlingstiderne i klagesystemet var meget meget

at skridt i mellemtiden og sørget for at de borgere

mister deres hjælp i mange måneder

er berettiget til hjælp sådan set kan fastholde en hjælp i længere tid og det er vel heller ikke retssikkerheden

forslaget samlet set

det her er ét element men jeg synes bare

fordele og ulemper i det her forslag og så synes jeg ikke at vi isoleret set skal sige at

det vi gerne vil fremme i dag og så skubbe de andre ting væk

at få nedbragt sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen

hinanden fast på at de skal nedbringes

enige om at sagsbehandlingstiderne skal nedbringes

frataget deres handicaphjælp

i seng på de tider de gerne vil få hjælp til at gå på toilettet

hellere tage hensyn til at der ikke er nogen borgere der

borgere som uberettiget får frataget deres hjælp så venstre vil hellere tilgodese kommunekassen

frataget en hjælp med det her forslag der synes jeg at man

i ankestyrelsen skulle være meget meget mere opmærksom på at træffe nogle her og nu afgørelser således at

ikke skal vente tre fire fem seks måneder på en afgørelse det synes jeg sådan set var det vi

beslutningsforslag så kunne vi jo drøfte det for jeg synes ikke at den løsning der er skitseret i det

mennesker selvfølgelig skal have den hjælp de skal have og at retssikkerheden skal være

at borgere med handicap får den hjælp som de har behov for og som de har ret til

jo i det hele taget optaget af at sikre at folk får lige præcis den hjælp de skal have hverken mere eller mindre

deler enhedslistens ønske om også at gøre det bedre på handicapområdet og i forhold til

præcis den her del

ændret hele klagestrukturen det tror jeg er den ene del

skal vi jo sikre og det må trods alt være

at der bliver truffet den rigtige beslutning i første omgang derfor er det

taget en lang række initiativer blandt andet fra ankestyrelsens

at få forbedret sagsbehandlingen ude i

sagsbehandlingen der det tror jeg

klagebehandlingerne få styr på sagsbehandlingen i i første omgang

opsættende virkning at kunne træffe en forudgående afgørelse bruge det der hedder indretningssynspunktet

en ganske indgribende afgørelse i

tror at det er der vi skal sætte ind frem for

vi i stedet for at bruge pengene på at sikre sagsbehandlingen og sikre at

sådan set kan risikere at der så vil være nogle som også får en anden hjælp

og så bruge de jo trods alt sparsomme midler som vi alle sammen

få forbedret den generelle indsats så socialdemokraterne kan

men jeg må sige at jeg har meget svært

det er jo helt rigtigt at sige lad os få kortere sagsbehandlingstider lad os få

det er da det vigtigste

afgørelser ikke bliver truffet tage hensyn til

måske skal bruge nogle ekstra penge i de få tilfælde hvor

det er jo socialdemokraternes holdning lige nu vil jeg sige hvis man skal

lidt skarpt op at man hellere vil tage hensyn til kommunekassen og sørge for at der ikke er

kommunekassen så er det af hensyn til de borgere som har brug for hjælpen dem vil jeg hellere bruge pengene på

en kortere klagetid og på de ændringer vi har lavet sådan

at principielle sager bliver trukket ud allerede fra start så man ikke oplever

sagsbehandlingstid det synes jeg egentlig er det rigtige og når fru pernille skipper

meget få tilfælde hvor borgeren ikke vil være berettiget

jo trods alt stadig sådan selv om der

skal have ydelsen

som ikke får medhold og som derfor hvis man havde haft opsættende virkning og havde fortsat med at give dem en ydelse

forbundet med det her forslag men

en kortere sagsbehandlingstid en bedre klagestruktur og de rigtige afgørelser fra starten det er det vigtigste spor

sørge for at sikre de borgere som jo altså oplever at stå uden hjælp i mange måneder jeg er er sikker på at fru maja panduro har

at man kan fungere som menneske

vi enormt gerne vil sikre dem

sagsbehandlingstiden

behandlingen i den første instans får forbedret behandlingen allerede hos kommunen

fra borgere og det som

at vi skal lave en lovgivning som animerer til

der klager selv om de så måske endda ikke ville ville få medhold

hurtigt og rigtigt og det er det vi sikrer sammen og så skal vi med den anden hånd

få forbedret sagsbehandlingen og hele tiden

følge med i hvordan kommunerne bruger lovgivningen det er jo derfor vi har sat en undersøgelse i gang i forhold til serviceniveauet

hvis man vurderer at det er noget meget indgribende da kan man

indgribende afgørelse skal man også give borgeren længere tid til at indrette sig på det og man skal have bedre argumenter end hvis

at en borger først må få frataget hjælp når der foreligger en endelig afgørelse i klagesystemet

området igennem samråd forespørgselsdebatter med mere og dansk folkeparti er positive

indsatsen på det her område skal forbedres enhedslisten har mulighed for at få opbakning til det her hos

jeg nødt til at spørge enhedslisten hvad de har gjort for at få opbakning til de forslag de kommer med vi hører dagligt om de store konsekvenser

dansk folkeparti er villig til at finde en løsning på dette og dansk folkeparti fremsætter også i nærmeste fremtid et

beslutningsforslag om kompensation til borgere der får medhold i ankestyrelsen netop for at forebygge at nogle kommuner kan se økonomiske fordele i at køre disse klagesager i forhold til opsættende virkning er der helt bestemt mange sager det kunne være en fordel for blandt andet hvis borgernes funktionsevne aldrig bliver bedre men jeg er lidt i tvivl

altså om det skal gælde for alle og derfor vil jeg gerne nævne et eksempel i forhold til det her da jeg selv har kørt i hjemmeplejen og

der husker jeg specielt en borger som var blevet ramt af en blodprop da hun kom hjem fra sygehuset var hun halvsidigt lammet og skulle have hjælp til alt og derfor kom vi både om morgenen om formiddagen om middagen om eftermiddagen og om natten men med en massiv indsats og genoptræning blev den her borger mere og mere

selvhjulpen og derfor var der ikke længere brug for den

det vigtigt at vi finder en afbalanceret måde at løse dette på da der også til tider kan være en grund til at nedsætte hjælpen gradvis

i sådan et tilfælde kunne det måske have været en fordel med opsættende virkning

enhedslisten sagde også i sit spørgsmål til

se i forhold til de udgifter det her medfører

man vil finansiere det fra altså hvor man vil

ordfører spørger hvem skal det gælde for

ved alle fratagelser af konkret hjælp for eksempel hjælperordning botilbud

borgeren sådan som dansk folkeparti ridser det op altså hvor man vil udfase en hjælperordning

så vil der være opsættende virkning i den periode men det betyder vel ikke og det skal vi jo huske på at afgørelsen ikke i sidste ende kan blive at hjælpen skal udfases og at det er den rigtige afgørelse det handler om den periode hvor

det er jo i en afgrænset periode vi taler

er der også nogle borgere som bliver udskrevet fra sygehuset som bliver genoptrænet og som

rimeligt at de måske skal have hjælp i den periode hvor de egentlig ikke er berettiget til det derfor er det vigtigt at

men igen det er en rigtig svær

til at sikre at klager over en kommunes frakendelse eller forringelse af tildelt hjælp efter serviceloven til borgere med handicap får opsættende virkning således vil en konkret inddragelse eller forringelse af hjælpen først træde i kraft når der foreligger en endelig afgørelse i klagesystemet jeg og radikale venstre er naturligvis helt enige med enhedslisten i at de afgørelser borgerne får skal flugte med loven og derfor tror jeg egentlig

område stemmer overens nemlig at styrke retssikkerheden for borgerne

den givne problemstilling vil jeg dog mene at det vigtigste er at de afgørelser der bliver truffet i kommunalt regi er korrekte

har tillid vi har også tillid til kommunerne og dermed har vi tillid til at de har intentioner om at lave lovlige og korrekte afgørelser derfor tror og håber vi heller ikke at kommunerne i fuld vished skulle forringe eller fratage borgerne deres ydelser af økonomiske årsager i fald det sker

kommunerne skal naturligvis også følge loven det er afgørende at det er igennem en konkret helhedsvurdering af den enkelte borger kommunen sikrer borgeren den korrekte indsats hvilket er grunden til at der også i de seneste år er blevet arbejdet henimod at kommunerne skal kunne træffe de korrekte afgørelser i første instans på det sociale område og her tager kommunen

højde for både økonomiske og faglige vurderinger det økonomiske aspekt skal vejes som i andre beslutninger men det skal ikke veje tungest

for at den korrekte afgørelse bliver truffet er der lavet en del tiltag både hele omstruktureringen af klagesystemet som tidligere ordførere har nævnt

de her tiltag skal vi selvfølgelig følge op på

om de er nok eller om mere skal sættes i værk

helt essentielt for radikale venstre at afgørelserne som udgangspunkt er korrekte i første instans derudover er det også vigtigt for os at der kommer kortere sagsbehandling i klagesystemet derfor ser vi frem til at det nye ankecenter i aalborg som bliver endeligt klar i to tusind og seksten skal være med til at gøre sagsbehandlingstiderne kortere og mere ensartede helt logisk vil en kortere sagsbehandlingstid jo betyde at en borger der uberettiget får nedsat sin hjælp vil have et tab i kortere tid desuden er der jo allerede i dag som det også er blevet nævnt af tidligere ordførere en del muligheder for at give en afgørelse opsættende virkning som ministeren og

dag lave en midlertidig afgørelse hvis det vurderes nødvendigt de sociale nævn og ankestyrelsen kan allerede i dag give en afgørelse om eksempelvis botilbud opsættende virkning og kommunerne kan faktisk også i bestemte sager give en afgørelse opsættende virkning i andre bestemte sager kan kommunerne angive en anden slags hjælp mens sagen kører beslutningsforslaget vil dog imidlertid også betyde at nogle borgere vil få adgang til ydelser som de ikke er berettiget til i den periode sagen kører såfremt afgørelsen netop ikke er forkert og derfor vil

det jo medføre et helt anderledes stort pres på klagesystemet som vil medføre betydelige udgifter lad mig derfor blot her til sidst slå fast at radikale venstre naturligvis også ønsker at beskytte og styrke borgernes retssikkerhed så man som borger kan regne med at de afgørelser man får selvfølgelig flugter

korrekte vi mener dog at det skal ske ad andre veje end den her foreslåede radikale venstre kan derfor ikke

i mine øjne ganske glimrende forslag nemlig at man skulle se på muligheden for at give opsættende virkning

sagen bliver omgjort i det sociale nævn kommunen anker og så går sagen videre til ankestyrelsen og så tager det rigtig rigtig lang tid og så kommer ankestyrelsen

man kunne så vælge at at følge handicaporganisationernes bud på at løse den konflikt for den enkelte borger det vi

mulighed for at anke en omgørelse og det tror jeg på sigt er langt bedre kommunen træffer en afgørelse og man kan så anke direkte til ankestyrelsen samtidig

giver vi så også ankestyrelsen mulighed for at vide præcis hvad

for nogle kommuner der har en udfordring i deres afgørelsers

sigt får et langt mere

system og jeg tror at kommunerne

i langt højere grad får sikkerhed for at at hvis de kunne finde på at træffe en afgørelse som prøver lovgivningen lige ud til kanten så opdager ankestyrelsen det og så får de råd og vejledning

statsforvaltningen statsforvaltningen

pålægge en bøde hvis man kan se det er en bevidst beslutning fra kommunalbestyrelsens

tror jeg at vi på sigt vil få langt flere

godt være det tager lidt tid før det går op for kommunerne at

vil der jo relativt hurtigt kunne blive scannet

for nogle kommuner der hele tiden går til kanten og de kommuner vil så få en ganske massiv

og vi vil ikke fremover vil se den her type af afgørelser hvor i i et forsøg på måske at udsætte nogle nogle

udgifter træffer ikkekorrekte

den måde vi løser problemet på er bedre og mere fremadrettet end den måde

at enhedslistens forslag bygger på den gamle udfordring vi havde hvor en nævnsafgørelse tog en to år

jo i princippet skal følges

beslutning det tog lidt lang tid før de fandt ud af at de vistnok havde fået en besked fra

med det nye enstrengede system gjort op med og så må vi så også forvente at

kommunerne med den højere grad

af vejledning som de får og

afgørelser kommer ud noget hurtigere kan træffe den rigtige afgørelse på det rigtige tidspunkt

det der er helt afgørende for os alle er jo at den borger som har brug for en ydelse har ret til at få den og har ret til hvis kommunen træffer

afgørelse at få en hurtig rigtig afgørelse fra ankestyrelsen så jeg har dyb sympati for enhedslistens forslag jeg tror blot

model flytter fokus fra at få kommunerne til at træffe de rigtige afgørelser til at koncentrere sig om at det er ankestyrelsen der kommer til at bestemme det hele jeg ville i hvert aldrig nogen sinde hvis jeg fik en henvendelse fra et menneske med et handicap som var utilfreds med den her afgørelse

som gør at alt kommer til at foregå i aalborg alle afgørelser

som borger er bare en lille smule utilfreds

vil skævvride hele vores kommunale struktur så derfor ville jeg

lavede den her type af automatisk opsættende virkning

kort tid er det ok at man er frataget en central hjælpeordning hvis det er

og at man overhovedet kan komme omkring og leve et nogenlunde normalt liv hvor kort tid er det så ok at man er frataget den selv om man er berettiget til den hvor langt skal vi have sagsbehandlingstiderne i klagesystemet ned

fik smadret sin bil

man fik truffet beslutningen om

handicappet før han fik smadret sin bil som

bilen og det var jo fuldstændig hat og briller derfor ændrede vi systemet således at

sfs ordfører fru anne baastrup og de tidligere regeringsordførere siger det samme har den samme argumentation

indebærer jo at der er

ordninger som er helt centrale for at de kan fungere og have

jo ikke ordninger som sådan er ekstra krymmel på livet

med at man kan få frataget den ydelse og at

en periode

i sagsbehandlingstider på klagesager skal vi nå for at vi ligesom kan sige

behandling af sagerne man får en langt større central viden om

fire kommuner ud og sige i

så kan ankestyrelsen jo også når de ser sagen sige

er bare ikke i orden vi skal lige have behandlet

men vi giver det opsættende virkning med det samme så mulighederne er der men den fleksibilitet ind i det tror jeg er langt mere vigtigt

hver gang man får bare en lillebitte ændring

sine hjælpemidler eller andet så

en frygtelig masse penge over i et ankesystem i stedet for at man sørger for at pengene er der således at folk kan få deres hjælpemidler

kommunerne har jo mulighed for at anvende en tro og love erklæring så derfor har kommunerne jo i dag mulighed for at de her bilsager ikke behøver at være så komplicerede så vidt jeg er orienteret er

de færreste kommuner der anvender den her tro og love erklæring og jeg har også stillet spørgsmål om

sagde til kommunerne anvend en tro og love erklæring og gør det her meget bedre

rigtig rigtig lang tid på det og fik nedsat et meget meget fint udvalg og jeg tror at vi afkortede sagsbehandlingen med et halvt års tid

at man kan anvende en tro og love erklæring spørgsmålet er så bare om den bliver anvendt i praksis og det har vi jo givet mulighed for så man ikke skal igennem hele møllen en gang til men

fremover formentlig ikke vil tage så lang tid men jeg er helt sikker på

fru karina adsbøl at jeg er fuldstændig enig bilsager tager for lang tid

for besværlige og jeg synes at vi skal prøve at se på reglerne en gang til for det må da være muligt

der ikke er behov for at indføre det her omkring opsættende virkning

også mener at vi skal fjerne opsættende virkning i forhold til hjemgivelse af anbragte børn og unge

sin ordførertale

konsekvenser for barnet hvis det bliver hjemgivet på et forkert grundlag for eksempel fra et velfungerende plejehjem til en familie hvor barnet ville

er der opsættende virkning hvis der bliver klaget over barnets hjemgivelse men ordføreren taler jo varmt for en masse ting der

høre ordføreren om det samme princip egentlig også bør gælde i forhold til udsatte børn og unge

muligheden for opsættende virkning når det gælder hjemgivelse af anbragte børn

har jeg lagt vægt på i hele ændringen af ankesystemet at vi fik de hurtige og rigtige afgørelser på den gode måde

ser jeg ikke nogen grund til at vi her og nu går i gang med at ændre

enhedslistens forslag går på idet jeg ser

som en argumentation imod

med handicap og det handler om at man når man bliver

så skal have mulighed for at beholde den hjælp indtil klagen er endeligt afgjort der er mange der har været heroppe og sige at

de har sympati for forslaget og det ville vel også være svært at argumentere for det modsatte synspunkt eftersom det

helt grundlæggende at vi i vores samfund sørger for at hjælpe mennesker med handicap det har vi faktisk en forpligtelse til at gøre efter

vel efter de flestes overbevisning

effektuere i den virkelig verden betyder det

med retssikkerheden også noget for mennesker med handicap

for os i liberal alliance og derfor vil jeg sige

for forslaget vi er også allerede nu otte og halvfems

til beslutningsforslaget vi har

udvalgsarbejdet for lige kan få det sidste nøk men jeg tvivler på at det skulle få procentdelen til at gå ned

spekulation i kommunernes økonomi til at krænke retssikkerheden for mennesker med handicap som vi har en helt grundlæggende forpligtelse til at sørge for har ordentlige forhold og der er jo som der står i forslaget ikke tale om økonomiske ydelser men om

på en måde så så vi ikke risikerer at alle bare klager

det er i hvert fald interessant at arbejde videre med det her som også er omtalt i

om de ulovlige afgørelser rammer kommunekassen

afvisningerne rammer kommunekassen i dag og i hvilket omfang de bør gøre

at krænke retssikkerheden for mennesker med handicap

på at krænke borgernes retssikkerhed så er der i virkeligheden en lille positiv ekstra historie som jeg synes vi fik ud af debatten med sfs ordfører fru anne baastrup meget af systemet er blevet lavet om

det vil være et problem for

være langt billigere at gøre noget nu end det har været tidligere og derfor burde det være nemmere at fremme spørgsmålet

her beslutningsforslag fra enhedslisten angående opsættende opsættende virkning i klagesager

hjælpemidler til mennesker med handicap i dag er det jo sådan at at når det gælder udsatte børn og unge og

et barn eller en ung som er anbragt uden for hjemmet og og kommunen

mulighed for at kunne klage over hjemgivelsen og det har

kan det have store konsekvenser hvis en hjemgivelse

det er baggrunden for at hvis der bliver klaget har det

hvis man bliver frataget nogle af de hjælpemidler som man har fået tildelt for simpelt hen at kunne leve et liv som er så velfungerende som overhovedet muligt det kan være mennesker som har så alvorlige handicap at de har brug for en en brugerstyret personlig assistance det

som hvis de ikke havde et handicap

kan blive i eget hjem eller det kan være afgørende for at de overhovedet kan fungere sammen med deres familie derfor kan det

ret fatale konsekvenser hvis de får taget hjælpemidlerne fra sig det er jo baggrunden for at vi synes at det her forslag ikke blot

er sympatisk men sådan set også meget fornuftigt når vi har nogle grupper som er meget

de har fået tildelt skal det også være sådan at hvis man har fået

opsættende virkning vi er ikke så bekymrede for om

målgruppe meget præcist og det synes jeg

så fra det konservative folkepartis side siger vi ja til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap ved at indføre princippet om opsættende virkning

liberal alliance og konservative for opbakningen og til dels dansk folkeparti sådan som jeg

hørte det var der var nogle nogle positive takter der også i horsens kommune oplevede steen neumann en

syv og tredive årig mand med muskelsvind at kommunen pludselig ville fratage ham hans brugerstyrede personlige assistance det er en hjælperordning

være i seng klokken tre og tyve ellers var der

han selv styre sit liv

ville stå op om morgenen i weekenderne

skulle det pludselig skemalægges steen neumann

han fik næsten halvtreds timer mindre hjælp hver uge og dermed

mistede han en stor del af den frihed som jo altså er hele tanken bag at man

en klage men det tog mange mange måneder før den blev behandlet

tilbage men i syv måneder syv måneder måtte han undvære sin hjælp det tjente kommunen penge på

at gøre op med det skal ikke være muligt for kommunen at tjene penge på at teste grænser for hvor lavt kommunen kan gå

enorme for kommunen er

kommunen udgifter så længe

ønsker vi at give borgerne en rettighed når de står over for en kommune og hele det bureaukrati

oplever i stigende grad at deres retssikkerhed er under pres den er under pres som følge af en meget stram økonomi i de enkelte kommuner hvor det lavest mulige serviceniveau hele tiden er under afprøvning

at vægte økonomiske hensyn i forhold til faglige hensyn det er faktisk skrevet ind i vores lovgivning

kan det have enorme konsekvenser i dag

klage men der kan gå måneder med en klagesag

tjener kommunen altså penge i enhedslisten er vi også åbne over for at der kan være andre måder

det er ikke en reel løsning at sige til borgerne at

det er den virkelighed som borgerne

oplever i en reel løsning bliver vi nødt til at tage hånd om at

peger i den helt forkerte retning reelt er systemet indrettet sådan at vi belønner kommunerne som begår fejl hvad enten

sagsbehandlingstiderne er det vigtigste det her forslag rammer ikke rigtig plet

man vil bare gerne gøre sagsbehandlingstiderne kortere det er det samme som regeringsordførerne siger

træffe den rigtige afgørelse fra starten alle er glade for intentionen alle siger at vi har et retssikkerhedsproblem

det eneste reelle argument

at indføre en en opsættende virkning for borgerne har været at så ville der nok også være nogle borgere

selvfølgelig se på i udvalgsbehandlingen hvordan man kan man kan indrette det så

det minimeres men i enhedslisten har vi det grundlæggende sådan at når man kigger på konkret hjælp til mennesker med handicap

på toppen af tilværelsen

det er vi forpligtet til at give borgere mennesker med handicap derfor vægter vi selvfølgelig også højest at vi skal undgå at borgere i perioder må leve uden

enhedslisten vi vil gerne igen sige tak til dem der har bakket op om forslaget og vi ser

herunder hjælpemidler hjælperordning botilbud eller støtte til handicapbil

jeg inde på før at der at der somme

penge hvis man kan sige det sådan og hjælp som er er hjælp til at bevæge sig rundt i verden

altså fungere som som menneske og der vil en hjælperordning

men det er klart at afgørelsen selvfølgelig sagtens

reelt har behov for mindre hjælp og det vil vi selvfølgelig ikke røre ved men i den periode hvor kommunen vil fratage

borgeren er meget uenig i

der er forskel på om man har en bpa altså en hjælperordning eller om man får hjemmehjælp ude i kommunerne

det er lige den balance jeg tænker på altså det er bare for at finde ud af hvor bredt

snakker vi om praktisk hjælp altså ude i hjemmeplejen

afgrænse området og der tænker jeg at

praktisk hjælp jeg snakker om også ude i hjemmeplejen

hjælperordningen er med og det kan

tanken er som jeg sagde det tidligere og derfor vil jeg også mene at hjemmehjælpen hører ind under det for så vidt angår mennesker med handicap men lad os tage drøftelsen i udvalgsbehandlingen

beslutningsforslag fra enhedslisten der pålægger regeringen forskellige tiltag til at øge tilgængeligheden til vores demokrati for mennesker med handicap forslaget pålægger for det første regeringen at ændre reglerne for hjælp til stemmeafgivning det skal ikke længere være et krav men

for hjælp til at afgive deres stemme at en myndighedsperson overværer valghandlingen for det andet pålægges regeringen at arbejde for tilgængelighed i

det handler blandt andet om tilgængelighed til valgmateriale hjemmesider vælgermøder og afstemningssteder endelig pålægges regeringen at arbejde med lavteknologiske løsninger i modsætning til elektroniske registreringer af stemmesedlen som kan forbedre tilgængelighed og

for mennesker med handicap regeringen er positivt indstillet over for flere elementer i beslutningsforslaget men vi kan ikke støtte beslutningsforslaget i dets nuværende form det er der to grunde til

tilsyneladende forudsætning om at lavteknologiske løsninger kun kan gennemføres som en modsætning til elektronisk støttede valg

forudsætning deler regeringen ikke

faktisk fremsat lovforslag

stemmeoptælling og en af de meget afgørende grunde til at

vælgere med handicap bedre mulighed for at kunne stemme uden hjælp fra andre teknologi giver nemlig gode muligheder

er blinde svagtsynede

døjer med ordblindhed kan få læst navnene på kandidater og partier op og blive guidet til selv at sætte deres kryds vel at mærke hvor vælgeren er alene i stemmeboksen

jeg synes ikke at det hænger ordentligt sammen hvis vi den ene dag fremsætter et lovforslag om digital stemmeafgivning og stemmeoptælling for den næste dag

stemme for et beslutningsforslag hvis tekst synes at forudsætte

digitalt

kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget fordi regeringen ikke kan støtte forslaget om at vælgere kan nøjes med

medbringe en hjælper efter eget valg når de skal sætte krydset på stemmesedlen som det er

det krav er der gode grunde til at holde fast i reglen er sat i verden

når de stemmer det vil ofte være en sårbar situation hvis man som vælger har behov for hjælp til stemmeafgivningen

skabe et rum som forhindrer at der bliver et pres for at sætte et kryds

egentlig ikke ville have stemt på eller at krydset bliver sat et helt andet sted end der hvor hjælperen egentlig er blevet bedt om at sætte

tillid til valghandlingen rækker jo videre end ens egen stemmeafgivning og derfor er det lige så vigtigt at man som vælger kan stole på at valget også har været frit for andre vælgere

en grundlæggende ting i hele diskussionen om elektronisk understøttede valg

netop at man skal kunne have tillid til valghandlingen endelig er det sådan at

gælder i dag blev vedtaget af et stort flertal i folketinget i to tusind og otte samtlige partier undtagen enhedslisten der undlod at stemme stemte for de regler vi har i

fremsætte forslaget om elektronisk understøttede valg netop at give vælgere med handicap bedre mulighed for valgdeltagelse

vi deler den intention dermed jo

at vi så absolut er positivt indstillet over for det formål bag beslutningsforslaget og vi vil meget gerne arbejde videre med spørgsmålet om øget tilgængelighed for vælgere med handicap

er det en afgørende rettighed jeg har som borger og som vælger at jeg kan sætte mit kryds

det ville være nogen overraskelse for nogen men det er så en anden sag

være en overraskelse og derfor er det en helt central rettighed at vi kan stemme uden at andre ser hvad vi stemmer

den rettighed skal være tilgængelig for så mange vælgere som overhovedet muligt så hvis der

skal vi undersøge det

med handicap til at kunne stemme uden andres hjælp og som sagt er forslaget om e valg

set uanset beslutningsforslaget fra enhedslisten

har vi været i tæt dialog med handicaporganisationerne om at fremstille et letlæseligt materiale der på en tilgængelig og enkel måde forklarer vores vælgere borgerne hvordan vores demokrati fungerer endvidere overvejer vi at foreslå en ændring af valglovgivningen sådan at man som handicappet vælger kan blive tilmeldt det mest tilgængelige valgsted

en given ting at det er det valgsted hvor man hører til og derfor er selve tilgængeligheden altså den fysiske tilgængelighed til valgstedet også afgørende det forslag er også et resultat af den dialog

i den forespørgselsdebat som vi havde her i salen for et

uger siden den handlede om unges valgdeltagelse og adgang til demokratiet et lidt andet emne men jo dog grundlæggende det samme man har et åbent demokrati hvis man oplever sig inviteret til at deltage hvis man oplever det som en åben stor dag hvor det forventes af en at man deltager det er det samme det er med til at sikre et stærkt og levedygtigt demokrati hvis alle føler og reelt oplever at de kan være en del af det jeg synes at hvert enkelt parti og også at vi selv som politikere har et ansvar for at række ud og inddrage de vælgere som måske oplever at de får mindre opmærksomhed end andre men som i sagens natur har den samme selvfølgelige og lige ret til at deltage som andre deres stemmeret er lige så meget værd som andres stemmeret

måske mere utraditionelle steder det kunne være steder klubber dagtilbud hvor vælgere med handicap har nem tilgængelighed og jeg tror

er afgørende i det hele taget at holde vælgermøder og være til rådighed på steder hvor vi måske sådan i det helt almindelige ikke holder vores vælgermøder altså komme ud af forsamlingshuset ud af biblioteket og være til stede dér hvor folk er

også blive bedre både i partierne og på vores hjemmesider og

på de sociale medier til at udtrykke os i et sprog som er til at forstå for ikke så længe

fik jeg et brev fra udviklingshæmmedes landsforbund som satte ord lige præcis på det problem de oplever

at politikere taler hen over hovedet på mennesker med udviklingshæmning også selv om de går op i politik og forsøger at følge med i hvad der sker i samfundet det er jo også deres samfund de nævnte også at de ofte sender spørgsmål fra personer med udviklingshæmning videre til politikere men desværre oftest ikke får svar

og sørge for at lave om på jeg tror heller ikke det er viljen der mangler men måske mangler vi viden både i partierne og hos os selv om hvordan man bedst muligt henvender sig på en tilgængelig måde hvis der er vælgere som har et særligt behov den viden tror jeg vi kan få ved at søge dialogen med organisationerne og derfor vil jeg i sagens natur opfordre til at vi tager budskabet til os og giver det videre

partierne lokale foreninger og andre steder hvor vi som politikere møder vælgere vi har et ansvar for

de vælgere som måske

føler sig en lille smule holdt uden for demokratiet

regeringen ikke støtte beslutningsforslaget om end vi som sagt deler det der er

lige præcis den gode hensigt og dermed jo også forsikre folketinget om

vil fortsætte arbejdet med at gøre valghandlingen mere tilgængelig for vælgere med handicap dermed jo også sagt at jeg ser frem til et konstruktivt arbejde i udvalget

ministeren også var enig enig i

er formålet jo at fremme tilgængeligheden for mennesker med handicap i forbindelse med valg

der er ingen tvivl om at det kan virke diskriminerende for den enkelte når et handicap er en forhindring

at deltage på lige fod med alle andre ikke mindst når det kommer til deltagelse i vores demokrati i dag er det et krav at en myndighedsperson overværer selve valghandlingen hvis borgeren har et handicap og har brug for hjælp til at afgive

men det er ikke at give mennesker med handicap samme muligheder som alle andre en stemme skal selvfølgelig

anonymt og derfor bør det være et valg og ikke et krav at have en myndighedsperson med sig i stemmeboksen flere af handicaporganisationerne har sagt at den nuværende

er decideret umyndiggørende og at en ny løsning skal findes det er vi i venstre faktisk enige i

også indstillet på at prøve at finde en løsning

og psykisk udfordrede bør have samme adgang til hemmelig stemmeafgivelse som andre borgere og de skal kunne deltage fuldt ud i den demokratiske proces blandt andet i politiske partier debatter og arrangementer debatten vedrørende

et eventuelt elektronisk valg i danmark satte fokus på de ringe muligheder som mange borgere med handicap

for der er ingen tvivl om at der skal findes en bedre løsning på stemmeafgivelse for borgere med handicap

beslutningsforslag har rigtig mange gode intentioner intentioner som vi absolut også deler i venstre så må vi bare også være ærlige og sige at der mangler finansiering af selve forslaget for hvor skal midlerne til forslaget komme fra enhedslisten foreslår i sin fremsættelse af beslutningsforslaget at tiltaget skal finansieres af midler der ellers var tiltænkt e valg men e valget var påtænkt at skulle finansieres af kommunerne selv med en udgift på mellem

til over en million kroner er det de færreste kommuner som har råd til sådan en investering

enhedslisten havde forestillet sig at kommunerne skulle finansiere borgernes ret til at stemme anonymt og bedre tilgængelighed til eksempelvis folketingssalen så ser jeg et beslutningsforslag uden reelt finansielt grundlag

at venstre er enige med handicaporganisationerne og faktisk også med enhedslistens intentioner handicap

til hinder for at deltage aktivt i vores demokrati og gøre brug af politiske rettigheder på lige fod med alle andre grundet den manglende finansiering

kan vi på stående fod ikke tilslutte os beslutningsforslaget som det ligger men vi vil gå ind i udvalgsbehandlingen med åbent sind og håbe på at vi måske eventuelt

lave en beretning eller andet

en sag som jeg blev forleden dag da jeg blev spurgt om jeg ville overtage ordførerskabet på en sag i kommunaludvalget hvor jeg sådan set ellers ikke sidder

ved valgforhold og til demokratiet

er noget der er utrolig vigtigt men også er noget som jeg selv har haft som kæphest i nogle år

havde vi i nordisk råds handicappolitiske råd

hed demokrati for alle og da stod vi faktisk her fra folketingets side i spidsen for en undersøgelse af alle de nordiske parlamenters tilgængelighed på det fysiske område

og i andre forhold vi undersøgte også alle partierne i de nordiske parlamenter om partierne selv var tilgængelige for demokratiet

man godt kan blive valgt som politiker og kan komme ind i et parlament hvis man næsten ikke kan blive medlem af et parti fordi man ikke kan deltage i partiets aktiviteter det var lidt trist at

de daværende regeringspartier slet ikke ønskede at medvirke til undersøgelsen men det gjorde andre partier

kommer til at rose enhedslisten lidt

var faktisk det parti der scorede højest på tilgængeligheden

lavede hjemmesiden om efter at vi havde screenet den og det var der også andre der gjorde

husets arkitekt og bygningsafdeling faktisk så inspireret af den store konference som vi lagde hus til i november to tusind og fem at nogle af de forhold der kom op der også er det vi rent fysisk kan se i den nye indgang vi har til christiansborg

kan vi faktisk lære rigtig meget af den måde man har grebet det an på i norge

til alle og demokrati for alle til at inklusion i samfundet for alle og de har faktisk under stor bevågenhed

indrettet deres valglokaler deres skiltning til valghandlinger og andre forhold på en bedre måde end vi andre har men de har også været så heldige havde jeg nær sagt at en af deres politikere selv var kørestolsbruger

når hun sådan kunne fortælle at nu havde hun været i endnu en vareelevator

komme ind i bygningen så giver det jo nogle skred

nogle personlige oplevelser så jeg synes at det er godt at vi får debatten nu igen det er meget vigtigt at vi også tør gå foran

tre konkrete ting som er ridset op her i beslutningsforslaget der er de vigtigste jeg vil i hvert fald være dybt bekymret hvis det alene er private borgere der skal med ind i stemmeboksen for at hjælpe mennesker med med behov for hjælp til selve valghandlingen

der skal være meget diskretion men der skal også være en tryghed for at det er frivilligt at man stemmer som man gør når man har været tilforordnet på et valgsted eller når man som jeg også sidder i

nogle klagesager hvor mennesker føler at de ikke helt har fået de hensyn vist på stedet så jeg synes egentlig at den ordning vi lavede for nogle år siden med at det både kan være en privat person

den rigtige måde at gøre det på

med forslaget her jeg tror bare ikke at vi skal komme videre i den retning at vi pålægger regeringen at komme med et hurtigt lovforslag jeg er mere stemt for at vi går dialogbaseret til det

vi så taler om en beretning og måske genoptager den undersøgelse vi lavede for seks år siden eller otte år siden er det jo sådan set det kunne jo være at vi kunne lære af de andre lande og så gøre noget der er endnu klogere her i danmark

bringe emnet op det er utrolig vigtigt og det er at snyde på vægten at ikke alle borgere på grund af it udviklingen eller gammeldags indretning

har mulighed for at være aktive i det danske demokrati det skal vi have gjort

dansk folkeparti har stor sympati for det er da rigtigt sådan som

er nogle ting der skal udfordres der er nogle ting der skal kigges lidt nærmere på og der har regeringen jo så valgt at vende tommelfingeren nedad i den forbindelse

det skal nu ikke hindre dansk folkeparti i at sige at

gør det muligt at vi i hvert fald kan finde et fælles aftaleafsæt for

de handicappede dengang vi sidst havde

bisiddere og at få folk med ind i stemmeboksen at man skulle have en

valgstyrer med frem for at man alene kunne nøjes med eksempelvis sin ægtefælle eller en god ven

en stor diskussion om hvorvidt det var den måde man skulle håndtere det på

mange mente faktisk at det var en form for formynderi at den enkelte eksempelvis en blind ikke havde lov til selv at beslutte

gennemført sådan at det er den enkelte selv som bestemmer hvor krydset krydset skal sættes

i forhold til den enkelte handicappedes

bredt lidt ud der er flere forskellige delelementer i det men grundlæggende synes dansk folkeparti at det er positive forslag som der lægges for dagen og

ikke er finansieret sådan som herre michael aastrup jensen

det synes jeg nu det er i peanutafdelingen for

men vi anerkender også at det selvfølgelig skal

udvalgsbehandlingen og så håber vi selvfølgelig også at vi på den måde kan

regeringen til at

beslutningsforslags grundpræmisser netop om at sikre en nemmere tilgængelighed for de folk der har

for med det her beslutningsforslag at sætte fokus på noget meget vigtigt i vores demokrati nemlig tilgængelighed

her i salen diskuteret hvordan vi får flere unge til at engagere sig i demokratiet deriblandt

flere unge til at stemme fordi det er så vigtigt i et demokrati at så mange som overhovedet muligt allerhelst alle får givet deres stemme til kende får indflydelse på hvordan samfundet skal udvikle sig derfor er det også vigtigt at vi får sikret at alle borgere med den ene eller

på en forholdsvis nem og tilgængelig måde kan afgive deres stemme så hovedformålet nemlig øget tilgængelighed for flere borgere er vi fra radikal side helt enige i men som nogle af de øvrige ordførere har været inde på

ser vi også nogle problemer i det konkrete forslag blandt andet

om at vælgere kan nøjes med at medbringe en hjælper efter eget valg når de skal sætte krydset på stemmesedlen jeg er sikker på at langt langt de fleste hjælpere er uvildige og

bare vil hjælpe borgeren den handicappede med at sætte krydset der hvor vedkommende vil

situationer hvor borgeren som jo har brug for hjælp og derfor kan være i et afhængighedsforhold til hjælperen

at en uvildig myndighedsperson er tilstede under valghandlingen allerhelst havde vi jo set at lovforslaget om forsøg med e valg var blevet til noget for

på den måde kunne man faktisk gøre borgeren uafhængig af både hjælper og myndighedsperson men desværre

det er også årsagen til at vi ikke kan støtte det sidste punkt i enhedslistens forslag da man jo her afviser de forsøg med elektroniske valg som vi fra radikal side gerne så til gengæld

er vi åbne over for nye teknologiske løsninger som kan øge tilgængeligheden

men lad os se på det i forhold til hvordan vi generelt sikrer øget

er vi fra radikal side meget positivt indstillede i forhold til at arbejde videre med det område vi har konstateret at ministeriet allerede er i gang med nogle tiltag som vil øge tilgængeligheden men vi vil fra radikal side gerne indgå i en dialog med enhedslisten om hvordan vi gør det endnu bedre

alt er det et forslag med mange gode intentioner hvor vi er enige i en del af dem men som helhed kan

da det har som mål at forbedre handicappede medborgeres mulighed for at deltage i blandt andet folketingsvalg og kommunalvalg

der ligger i klar forlængelse af sfs ligestillingspolitik jeg vil især fremhæve enhedslistens forslag om lettere tilgængelighed til valgsteder og gode teknologiske fix i form af mindre tillempede elektroniske valgløsninger der kan forbedre synshandicappede borgeres mulighed for at stemme når sf alligevel ikke kan stemme for forslaget skyldes det primært forslaget om at ophæve pligten til at have en myndighedsperson til at overvære valghandlingen i de tilfælde hvor en handicappet borger har benyttet sin ret til at have en selvvalgt hjælper med til afstemningen i sf anerkender vi at der er et dilemma men for sf vægter hensynet til at borgerne ikke må blive påvirket i deres valghandling af uvedkommende hensyn og

den enkeltes valgfrihed i forhold til brug af elektroniske løsninger vil jeg blot henvise til regeringens eget forslag l en hundrede og to og tredive hvori vi foreslår muligheden for digitale valg hvis man vedtager dette forslag vil man kunne bane vejen for bedre løsninger i forhold til de synshandicappede men som jeg har forstået det

er enhedslisten sammen med de borgerlige endnu ikke klar til

starte forsøg med digitale

øget tilgængelighed i forbindelse med deltagelse i demokratiet og på mange måder er det jo et forslag som

sørge for at borgere med handicap får nogle muligheder der minder

lægge mig på det samme synspunkt

liberal alliance vil stemme ja til beslutningsforslaget fordi vi selvfølgelig mener

at deltage i vores demokrati

udpeget gennem valgbestyrelser og så videre der må jeg sige at vi har større tiltro til mennesker med handicap end vi har til offentlige myndigheder så vi tror sådan set

folk selv er i stand til at udpege den de gerne vil have med

jeg kom sådan set bare med og så

og så var der ikke så mange problemer som man kunne

nogle løsninger jeg kan godt høre der ikke er

at slå fast fra konservativ side at vi selvfølgelig til enhver tid synes at man skal gøre mest muligt for dem der har det sværest i vores samfund

de handicappede som har vanskeligt ved at udføre valghandlingen

kommunerne det danske samfund sørge for

dem så de får så meget hjælp og

at komme til valgstedet og at foretage selve valghandlingen det er klart

tilgængelighed adgang til valgstederne og også

det kan gøres endnu bedre derfor lad os da kigge

der virkelig skulle være nogle der kan stemme uden at have en myndighedsperson med hvis det kan lade sig gøre

ønskeligt og forsvarligt så medvirker vi selvfølgelig gerne til det men når der i dag er en der hjælper til

fuldstændig op om at kigge på ordningen men vi kan

forslag består af tre dele

er en lovændring således at der ikke er et krav men et tilvalg for borgere som har brug for hjælp til at afgive deres stemme af at en myndighedsperson overværer afstemningen så de selv

tilgængelighed i bred forstand for eksempel at partierne forpligtes til at sikre tilgængeligt valgmateriale hjemmesider og adgang til afstemningssteder for det tredje

lavteknologiske løsninger som kan forbedre stemmehemmelighed og tilgængelighed for mennesker med handicap lad det være sagt med det samme i enhedslisten deler vi handicaporganisationernes kritik af det nuværende valgsystem

tilgængelighed selv om vi ikke er enig i at løsningen er elektroniske valg af hensyn til sikkerhed kontrol og

mener vi bestemt at der kan gøres noget for at forbedre stemmehemmelighed og tilgængelighed for borgere med handicap vi har indledt en dialog med det centrale handicapråd dansk blindesamfund og itu for at komme videre med at forbedre tilgængeligheden ved valg vores forslag er dermed et oplæg til hvordan man kan komme videre

vi indgår meget gerne i dialog med folketingets øvrige partier i forbindelse med udvalgsarbejdet så

kan samles om noget der kan bringe arbejdet videre vi vil for eksempel meget gerne diskutere om man på anden vis end med vores forslag kan imødekomme især dansk blindesamfunds ønske om mindre overvågning i forbindelse med selve valghandlingen en mulighed er også at give borgeren og hjælperen mulighed for at kræve at en valgtilforordnet overværer valghandlingen

men hvis hverken borger eller hjælper mener at der er behov for det

skal man kunne vælge det fra vi ønsker os brændende at man styrker forskningen på det område så danmark kan blive det første land til at præsentere løsninger der gør borgere med handicap i stand til at stemme selvstændigt

krydset sættes en stor del af demokratiet udspiller sig før og efter selve krydset er for eksempel ved deltagelse i den politiske debat debatmøder politiske partier og ved deltagelse i parlamentariske forsamlinger hvor tilgængeligheden mange steder er dårlig det gælder også den her talerstol som jo ikke i dag kan benyttes hvis man ikke selv kan gå med de ord ser vi frem til udvalgsbehandlingen vi tager godt imod de mange positive

tilkendegivelser der er kommet fra folketingets partier i

vi glæder os til at drøfte hvordan

hvordan man kan gøre talerstolen tilgængelig det fik jeg bare ikke tid til at sige i i min tale

der ligger en en tegning og en model for hvordan den kan gøres tilgængelig for selvfølgelig skal man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

vedrørende den danske statsborger morten storm der hævder at have fungeret som agent for politiets efterretningstjeneste baggrunden for beslutningsforslaget er blandt andet en række historier bragt i jyllands posten om at

haft en agent placeret tæt på ledende medlemmer af al qaeda jeg har allerede besvaret mange spørgsmål om emnet og vi har som bekendt også drøftet emnet under to samråd i folketingets retsudvalg og senest deltog jeg i sidste måned sammen med forsvarsministeren i en forespørgselsdebat om droner så lad mig starte med at gentage hvad jeg efterhånden har slået fast mange gange politiets efterretningstjeneste er en civil efterretningstjeneste det hører således ikke til tjenestens opgaver at indsamle og viderebringe oplysninger eller i øvrigt foretage skridt hvor formålet er at dræbe nogen jeg har fuld tillid til at pet

når det gælder brugen af agenter og samarbejdet med udenlandske myndigheder jeg ser derfor ikke noget behov for at nedsætte en

undersøgelseskommission og regeringen kan altså ikke støtte beslutningsforslaget

i virkeligheden stoppe her men

politiets efterretningstjeneste

terrorisme og danmark står i lighed med mange andre lande i den vestlige verden over for en alvorlig og kompleks terrortrussel

muligheden for at bruge både meddelere

agenter det skyldes at pet

sikkerhedsbevidste miljøer meddelere og agenter som kan infiltrere disse miljøer er i mange tilfælde den eneste måde som

oplysninger som i sidste ende kan være med til at forhindre terrorangreb i danmark

den her forbindelse jo fremhæve den såkaldte vollsmosesag den sag blev indledt med oplysninger fra en meddeler der senere overgik til at fungere som civil agent for pet

mænd ved højesteret blev fundet skyldige i at ville forberede en eller flere bomber

gør også brug af kilder i udlandet hvis det er nødvendigt det sker for at identificere og imødegå konkrete trusler mod danmark og danske interesser og der skal ikke herske tvivl om at dette arbejde har min fulde opbakning et andet vigtigt redskab for

samarbejde med andre lande terrortruslen er som bekendt grænseoverskridende og det er i bogstaveligste forstand livsnødvendigt at vi samarbejder med fremmede landes efterretningstjenester hvis vi skal komme terroren til livs samtidig

understrege at samarbejdet i alle tilfælde selvfølgelig skal ske i overensstemmelse med dansk og international ret

også henvise til at chefen for pet har oplyst at efterretningstjenesten i forbindelse med konkrete samarbejder med udenlandske samarbejdspartnere kræver og får garantier for at dansk lovgivning overholdes efterretningstjenesten træffer også foranstaltninger i

for at sikre at samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere ikke bliver brugt til formål som tjenesten ikke kan eller vil medvirke til og chefen for pet

har understreget at det er ufravigeligt for pet at tjenesten hverken kan må eller vil medvirke i operationer der tager sigte på slå nogen ihjel uanset om der er tale om civile eller militære personer

forbindelse også fremhæve at regeringens lovforslag om pet

videregivelse af oplysninger de nye regler slår blandt andet fast at pet kun må videregive oplysninger hvis videregivelsen efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig og i forsvarlighedsvurderingen vil selvsagt indgå hvilken skadevirkning videregivelsen vurderes at kunne få for den som oplysningerne vedrører

er jo blandt andet underlagt justitsministerens kontrol

direkte underrettet om alle forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens virksomhed det gælder blandt andet alle vigtige enkeltsager

også underlagt kontrol fra det såkaldte wambergudvalg for så vidt angår pets

behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer derudover er

underlagt domstolskontrol og kontrol fra folketingets ombudsmand og pet

er underlagt en særlig revisionsprocedure hos rigsrevisionen og kontrol fra

med vores efterretningstjenester og lad mig så i øvrigt

føje til at vi med den foreslåede nye lovgivning på efterretningsområdet agter at styrke kontroludvalgets indsigt i og kontrol med pet

brug af civile som agenter samtidig

den nye lovgivning til afløsning for wambergudvalget blive oprettet et helt nyt uafhængigt tilsyn

oplysninger herunder om videregivelsen opfylder det krav om forsvarlighed som jeg var inde på for ganske kort tid siden så

skal identificere og imødegå trusler mod danmarks sikkerhed og mod danske interesser i udlandet og i den forbindelse

overholde dansk lovgivning og øvrige regler for efterretningstjenesten

det gælder både når pet

samarbejder med udenlandske efterretningstjenester

tjenesten hverken kan må eller vil medvirke i operationer der tager sigte på at slå nogen ihjel

om der er tale om civile eller militære personer

underlagt kontrol fra en række sider blandt andet fra mig som justitsminister og chefen for pet underretter mig direkte om alle forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens virksomhed det gælder blandt andet alle

overholder reglerne for brug af agenter og samarbejde med udenlandske myndigheder

heller ikke at der er behov for at nedsætte en undersøgelseskommission som der efterspørges i beslutningsforslaget og regeringen kan derfor ikke støtte

ting for det første vil jeg gerne bede ministeren om at bekræfte at en sag som den vi behandler et beslutningsforslag om i dag altså sagen vedrørende morten storm

justitsministeren ellers omtaler i sin tale

hovedsagelig i jyllands posten der er jo en række lydoptagelser kvitteringer

peger

indgået en aftale om at

kontrollen med politiets efterretningstjeneste den bliver styrket via kontroludvalget og herunder altså mulighederne for at få indsigt i

brug af civile som agenter når det handler om

ikke anledning til at kommentere på mediehistorier

som spørgeren her rejser det mener jeg og det er et principielt spørgsmål for mig

her fra folketingets talerstol

at be eller afkræfte mulige konkrete efterretningsoperationer

og det vil vores justitsminister ikke forholde sig til

for at justitsministeren vil forholde sig til

indicier hvor meget dokumentation skal

efterretningstjeneste har begået lovbrud at justitsministeren vil undersøge det eller vil justitsministeren aldrig nogen sinde

anledning til endnu en gang at gentage det som

også har slået fast altså at det er ufravigeligt for pet

hverken kan må eller vil medvirke i operationer der tager sigte på at slå nogen ihjel

set også i vid udstrækning

man har jo med interesse kunnet læse i jyllands postens artikler om morten storm sagen og den

én udlægning der er altid en anden version af sådan

i venstre enige med enhedslisten så langt at der er en lang række ubesvarede spørgsmål i den her sag som det ville være rart at få nogle svar på

enige med enhedslisten i at

man kan undre sig over at der ikke kan svares mere omfangsrigt når folketinget spørger det ville jo være i alles interesse

der er noget at komme efter i den konkrete sag og derfor vil

tungtvejende beviser der peger på at der er sket

vi også utilfredse med at at justitsministeren ikke på et tidligt tidspunkt har været ude at

og det har ikke været den her forsikring som jo gør at man som borger i danmark kan lægge sig

sin seng og være overbevist om at der ikke er noget

i denne sag og at alt er sket inden for lovens rammer det er som sagt venstres opfattelse at det er tilfældet men

det modsatte indtryk når jyllands posten kører en sådan kampagne og fremlægger en lang række ting uden at der bliver svaret igen fra de relevante myndigheder eller uden at justitsministeren stiller sig op og påtager sig det politiske ansvar i den forbindelse det bringer jo mistillid til politiets efterretningstjeneste

ikke noget vi mener er berettiget vi mener

i venstre har vi tillid til politiets efterretningstjeneste og også til deres arbejde de løfter en meget vigtig opgave men vi må også

at det kunne være rart i denne sag med lidt flere og fyldestgørende svar og forsikringer fra justitsministeren

er vi ikke indstillet på at støtte enhedslistens

justitsministeren har ikke givet tilstrækkelige oplysninger og punkt 2 venstre har ikke nogen problemer i den her sag overhovedet med det forløb

betyder det virkelig at venstre mener at justitsministeren her i salen

kunne strække sig længere i forsikring om at der

en større politisk risiko hvis det skulle være tilfældet men hvis det ikke er tilfældet

er jo sket før at man er gået ud

faktisk også tager stilling til den her problemstilling så hvis man skulle

i respekt for at der er grænser for

påtage sig et politisk ansvar

konkrete oplysninger i denne sag om en konkret operation

skal give konkrete oplysninger om eventuelt konkrete indsatser og operationer som pet deltager i for mig at se

da venstre der skaber usikkerheden i den her sag og jo ikke bare i den her sag men også i fremtidige sager

og tjenesten hverken kan må eller vil medvirke i operationer

det bare ikke godt nok for venstre så det er venstre

spørge endnu en gang hvad er det for nogle konkrete informationer i den her sag

og de ting de har lagt frem får medvind det kunne man lukke ned hvis man

vi har kigget på den her sag og jeg kan forsikre alle om at der overhovedet ikke er noget som helst at komme efter

der er ikke begået nogen ulovligheder

holdt sig inden for den lovgivningsmæssige ramme der er stillet op

jeg bare ikke noteret mig at justitsministeren har gjort og derfor

socialdemokratiet ville have påpeget hvis de sad i

for at venstre ville mene at det var relevant at undersøge sagen

ikke vil kunne tage

i fremtiden vil være en undersøgelseskommission desværre det er

et målebånd hvor man kan måle et eller andet nøjagtigt

et skøn og vi skønner på nuværende tidspunkt

der er nok materiale til at iværksætte en undersøgelseskommission vi synes

fru pernille skipper har ret i at det så er det redskab folketinget har

i bedste fald folketingets kontroludvalg en bedre indsigt men det er ikke en indsigt som man kan bruge til noget

bevidst om at der sker et lovbrud så har man ikke nogen sanktionsredskaber det er den

er ikke optimalt men men det er nu engang den model

det på trods af at der er kvitteringer

er flere lydoptagelser med samtaler mellem

i hvert fald lyder som om

og cia agenter som henviser til de her operationer at der er

der er billeder ja der er flere lydoptagelser

efterhånden en

jo godt optage en samtale men

hvis man skal bruge den til noget skal være under forudsætning af at det der bliver sagt også er rigtigt altså

på nuværende tidspunkt er nogen grund til at nedsætte en undersøgelseskommission

vi kunne jo som sagt godt tænke os at at justitsministeren var lidt mere klar i afvisningen både her fra folketingets talerstol og

en undersøgelseskommission med henblik på at undersøge sagen om morten storm der hævder at have fungeret som agent for pet jeg tror at det at det i den her sag er vigtigt at få slået fast

er en civil efterretningstjeneste og at det ikke hører til tjenestens opgaver at indsamle og videregive oplysninger eller i øvrigt foretage skridt hvor formålet er at slå nogen

har da også gjort det krystalklart at det er ufravigeligt ufravigeligt for pet

må eller vil medvirke i operationer der tager sigte på at slå nogen ihjel

justitsministerens kontrol og i den forbindelse skal underrette ministeren om alle forhold af betydning for landets indre sikkerhed om forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens virksomhed og om vigtige

til fulde lever op til sine forpligtelser over for justitsministeren

også tillid til at pet følger de gældende regler for brug af agenter og samarbejde med udenlandske myndigheder og jeg har tillid til at den seneste tids mediehistorier om morten storm sagen ikke er et udtryk for at pet

har fulgt reglerne også selv om en del medier og centrale aktører i sagen måske gerne

jeg kan derfor i et og alt tilslutte mig justitsministerens synspunkter i denne sag og socialdemokraterne finder således ikke grundlag for at nedsætte en

udtryk som justitsministeren gentagne gange har brugt i den her sag så lad mig se om

som er fremlagt af blandt andet jyllands posten der er tale om op til flere lydoptagelser og kvitteringer og videoer og så videre og så videre

i den her sag

i en anden lignende sag hvor socialdemokratiet kunne sige her er så meget der peger i den her retning

har brudt loven og også dermed få det afklaret og få

undersøgelse af en given sag

ikke man får held med hos noget som helst parti og jeg tror ikke nogen der kan give en sådan formel man må sige at vi i folketinget har en række muligheder for

at den her sag ikke har været diskuteret i folketinget tværtimod og jeg må igen henholde mig til det der er sagt fra pets

medvirke i operationer der sigter på at slå nogen ihjel og at

fabrikerede og at de kvitteringer der ligger er fabrikerede er det det ordføreren mener eller er det fordi der bare ikke er nok

at man ikke vil have det undersøgt eller er det en helt tredje mulighed nemlig at man aldrig nogen sinde ville mene at pets gøren og laden skulle undersøges uanset hvor mange indicier der er på at loven er blevet brudt det er det jeg i al ydmyghed forsøger at få ordføreren til at forholde sig til der

det undersøgt alt for meget peger i den her retning

aktører jo også har en interesse i at stille den her sag i et bestemt lys af mange forskellige årsager så jeg vil

i sådan en en karaktergivning

de medier der har været involveret i den her sag

aldrig give en garanti for at en given sag ikke skal undersøges nærmere

vi lige nøjagtig i den her sag og med det der udtalt af justitsministeren må slå fast at der ikke er baggrund for heller ikke i det her folketing

og jeg skal også på vegne af det konservative folkeparti sige at det også

indstilling

det man kan sige er en slags nøgleord i hele den her debat

kommunismens tid det var lenin der sagde at tillid er godt

ikke mener at vi skal som som politikere vi skal have en grundlæggende tillid til vores institutioner

til vores institutioner og det er det der i mine øjne er forskellen på os og enhedslisten vi stoler på at vi har et godt og solidt politi

andre statslige institutioner og så stoler vi også

langt de fleste tilfælde når det drejer sig om om lov og

at justitsministeren ser glad ud

total blåstempling det er ikke det vi taler om

en grundlæggende tillid til at justitsministeren som er den øverste ansvarlige og den politiske ansvarlige for det her gør sit bedste og gør det efter

god dansk retspraksis og når han får at vide af pet at man overholder reglerne som der står for brug af agenter

og når han får besked på at pet på alle måder overholder reglerne

diskussionen som som vi vi har her

så er der nogle andre principielle diskussioner som jeg synes er interessante

ikke nødvendigvis har direkte indflydelse på beslutningsforslaget det er hele enhedslistens opstilling af hvad der

skildring af civilpersoner

islamistiske militante

præsident obama at lukke lejren

så udefinerligt hvad vi taler om hvad

civile eller er det nogle som i virkeligheden er soldater som kæmper mod den vestlige verden jeg mener ikke nødvendigvis at de

jeg så stadig væk om hvad usa gør i sagen og

sådanne personer ud det er ikke danmark der er diskussionen her men det har alligevel noget med os at gøre

nødvendigvis også udveksle informationer med hinanden

forestille mig en situation hvor en af de danske

det må vi nødvendigvis gøre vi kan ikke i hvert enkelt tilfælde sige

under visse forudsætninger vi får

vi må også give vores informationer videre uden betingelser for ellers ender det med at vi

lagt meget vægt på i hele opsætningen af beslutningsforslaget nemlig det her med civilpersoner

dansk folkeparti har tillid til at justitsministeren altid gør sit bedste

jo rigtigt nok at der er noget et element i

tillid til efterretningstjenesterne eller ej og det er jo også

fint med tillid men i et demokrati

også at have en uafhængig kontrol

hvis vi kunne få undersøgt den her sag uafhængigt få det afklaret

at det er hans ansvar at reglerne overholdes og det er den første politiske kontrol

wambergudvalget domstolskontrollen og også vores særlige kontroludvalg her i folketinget hvor vi jo

er repræsenteret og hvor hvor jeg ved at man går ind i substansen af sådan nogle sager uden at vi egentlig hører hvad det er der foregår for de folk der er der er meget

vi sætter så vores person i det tilfælde fru pia kjærsgaard ind

at hun følger det nøje uden at hun kan sige hvad det er det er igen noget med at vi viser tillid til nogle

uden nødvendigvis selv at være med inde i substansen

bare rolig

eller resten af folketingets kontroludvalg og dykker ned i en konkret sag og ser på

har at sige ligesom vi i folketinget kun kan høre hvad justitsministeren har at sige

nogle uafhængige personer

vel at mærke som justitsministeren er til at kontrollere den her sag

at det er i orden og så bagefter komme med en konklusion

holder tilbage jeg mener faktisk det

dele den viden med de ganske få personer der sidder i det kontrollerende udvalg jeg tror at enhver justitsminister ville synes at

så dårligt at have andre der repræsenterer et kæmpe flertal i den danske befolkning med derinde

hvor der kan stilles spørgsmål som vi andre ikke kan stille vi sidder jo også i andre situationer for eksempel

noget vi ikke kan videregive men hvor vores folk

der bliver sagt det der skal siges så igen vender vi

tillid til vores institutioner og vores embedsfolk

drøftet vidt og bredt her i folketinget og også i pressen de forskellige partiers holdninger i er vist efterhånden ret klare og det kommer næppe som en overraskelse at vi heller ikke kan bakke op om en undersøgelseskommission

at den her sag har fået stor offentlig opmærksomhed historien om morten storm er jo spændende og på mange måder unik jeg forestiller

glimrende filmatisering ud af den måske men ud

regeringspartierne enige om at der ikke er behov for at nedsætte en dyr undersøgelseskommission

ikke går inflation i den slags tiltag

alt for konkret ind i enkeltsager selv om jeg personligt

må man nok erkende

har behov for at arbejde særdeles fortroligt

også tiltro til at pet naturligvis ikke deltager i operationer der har det sigte at slå nogen ihjel for det hverken kan vil eller må

ordføreren fuldstændig ret i men nu er

med at vedtaget en lovgivning om

andre måder at kontrollere på

som peger i retning af at efterretningstjenesten ikke har overholdt dansk strafferet og folkeretten det ville man kunne i for eksempel norge

blandt andet har sagt at de ville tage sådan en sag som den

til at gøre det med en undersøgelseskommission

tænke mig at høre om

at befolkningen os alle sammen bliver fuldstændig beroliget når der desværre er mistanke om at pet

i stedet for at stille dem for en domstol og rettergang så de kan få den straf

radikale ikke at det er et problem at det spørgsmål

også med den nye lovgivning vil godt understrege at vi er rigtig glade for det resultat som vi

den nye aftale om kontrol

vi synes det er et godt skridt i den rigtige retning

bedre grundlag for at føre kontrol med efterretningstjenesterne så

om der sådan set er orienteret og så videre men sådan er det

være også folketingsmedlem vi har heller ikke

forslag om at medlemmerne skal sikkerhedsgodkendes bisiddere skal sikkerhedsgodkendes dokumentation og andet kan udelades fra den endelige beretning så med det her beslutningsforslag

en lille lukket skare af uafhængige personer som er sikkerhedsclearede

vi dem ikke om andet end at gå ind

sige til sidst bare rolig vi har fikset det eller der var ikke noget at komme efter så kort kan det gøres

om at oplysninger skal ud over det hele derfor spørger jeg en gang til

har ikke overtrådt folkeretten og dansk strafferet eller mener radikale virkelig

være underligt hvis der skulle nedsættes en

morten storm sagen har været interessant at følge med i ikke mindst fordi den

affødt en del spørgsmål samråd og nu også et beslutningsforslag

derfor tror jeg nu også godt at vi kan sige at sagen er så godt belyst som det nu engang lader sig gøre når det handler om en

en sådan historie

sige at de er en civil efterretningstjeneste og at det ikke ligger i deres beføjelser at medvirke til drab og jeg har ikke grund til at tro at det ikke skulle passe fra sfs tid i opposition

ved vi at sager vedrørende pet

er svære at komme til bunds i fordi tingene jo sjældent kan lægges offentligt frem gør man det

tørrer samarbejdet med andre tjenester ud

er vi ret afhængige af set i lyset af at vi trods alt har haft et par alvorlige forberedelser til terror på dansk jord til gengæld er vi enige i den overordnede problemstilling nemlig at når der verserer sager som den om morten storm i pressen skal der også være et ekstra sæt øjne på om det nu går ret til vi har respekt for at det ikke kan lægges frem men det er ikke nok at justitsministeren alene har det ansvar det er derfor at den nye aftale om et nyt tilsyn med pet

styrkelse af kontroludvalget tager højde for det vi har for længst sandet at kontrollen må være intern det bliver nu realistisk da kontroludvalget får indseende med brugen af agenter derfor mener vi heller ikke at der er behov for en kommission der er behov for kontrol af brugen af agenter og den kommer når lovforslaget om pet bliver en realitet

vedrørende morten storms aktiviteter for pet og andre vestlige efterretningstjenester det sidste vil nok blive noget af en opgave hvis det endelig kommer dertil

komme nærmere ind på i liberal alliance mener vi grundlæggende at vi skulle have et

tættere tilsyn med efterretningstjenesten end et flertal i folketinget for nylig har lagt op til vi ønsker at der skal være en kontrol som kan sammenlignes med de lande vi normalt sammenligner os med for eksempel norge og storbritannien det niveau har man valgt ikke at komme op på i danmark ved et flertal af folketingets partier vi mener at

gennem relevante kontrolorganer som vi så ikke har hvordan skal vi så forholde

til et konkret beslutningsforslag når man nu ikke har de kontrolorganer som liberal alliance mener der burde være eller

fald ikke har den kompetence eller tillægges den kompetence

skal forholde os til her jo ikke så meget er

pågældende person som man kan have mange gisninger om

jeg har forstået gennem jyllands posten og andre medier tilhørt indtil flere udemokratiske

rokker noget ved troværdigheden

hvad mener vi om jyllands postens dækning af sagen hvad mener vi om deres dokumentation og research i forhold til sagen det er det vi i virkeligheden skal tage stilling til for at kunne tage stilling til det beslutningsforslag som enhedslisten har

er er vi i liberal alliance ikke parate til

stemme for en sådan undersøgelseskommission det betyder jo ikke at der ikke på et senere tidspunkt kan komme noget dokumentation af en sådan karakter

man siger nu er vi parate

nuværende grundlag dog vil jeg sige at hvis man havde haft relevante kontrolinstanser med relevant kompetence havde de jo nok kunnet gå ind i en sådan sag allerede på det foreliggende grundlag og så kunne man være kommet et stykke videre

jeg sige at vi jo også på forskellige samråd med justitsministeren forsvarsministeren og

man overholder de regler der er gældende både i forhold til dansk lov og i forhold til folkeretten og det er vi så på det foreliggende grundlag betrygget af men man skal jo ikke være mere godtroende end som så så vi afviser ikke forslaget helt vi stemmer blankt og er parate til at lade os overbevise

der i hvert fald indikerer at der er foregået

overført penge og så videre

marines som har stået frem og har sagt at

initieret et samarbejde mellem ham og

mistænkte terrorister så cia kunne slå dem ihjel

nægtet eller i hvert fald anbefalet ikke

evaluere hvad der eventuelt måtte gå galt med

stå og forestille sig hvad det præcis er

noget i den stil tror jeg som så i

ikke fandtes og som var dokumenteret

politiken selv gennem et eller andet venstreorienteret researchkollektiv men som ikke rigtig havde noget på sig i den virkelige verden derfor skal man ikke bare altid tro på alt hvad der står i avisen og synes at uha dokumentationen er i orden bare fordi man har en fornemmelse det er jo en vurdering

dokumentationen ser ud til at være nok eller synes man ikke og der er det så åbenbart på nuværende tidspunkt faldet lidt forskelligt ud i enhedslisten og liberal alliance

og er blevet enige om at at der er alt for meget der peger i den retning

også enige med institut for menneskerettigheder amnesty international professor gorm toftegaard og

men kan liberal alliance så

behov for at få det undersøgt

set køre af sig selv det har vi så ikke og det er så det dilemma vi står i ikke kun her men i en række sager skal vi sige ja til en

jeg synes hvis jeg skal være helt ærlig ikke at vi hvis vi ser tilbage har særlig gode erfaringer med mange af de kommissioner der bliver nedsat

en del af det dilemma som jeg reelt mener at der er men

at sagen vedrørende morten storm skal undersøges det er en sag hvor rigtig meget peger på at

brugt en civil agent til at forsøge at opspore en mistænkt terrorist i udlandet for at de oplysninger kunne deles med cia cia bruger som bekendt droneangreb som ikke kun bruges mod mennesker der endnu ikke har været for

en domstol og er blevet dømt for noget men som også rammer mange civile i processen

terrorisme er uhyggelige forbrydelser når vi bekæmper terror gør vi det fordi vi vil beskytte vores demokrati vi vil beskytte vores retsstat herunder vil vi også beskytte det grundlæggende princip at enhver har ret til en retfærdig rettergang uanset uanset hvad man er mistænkt for af uhyggeligheder

morten storm sagen også en meget principiel sag i enhedslisten

retsstatsprincipper og der er ikke efter vores mening nogen

i den her sag er er listen over beviser temmelig lang efter vores mening der er tale om

som øjensynlig stammer fra et ikkeeksisterende firma i søborg der er altså noget der kunne tyde på at det er penge der er overført af pet

morten storm bliver tilbudt penge for ikke at fortælle om sit arbejde med at opspore

mistænkte terrorister der er

der er kvitteringer der er flere lydoptagelser med samtaler og så er der til sidst også en britisk militærmand fra british marines som har bevidnet at

igangsat et samarbejde med morten storm for netop at opspore mistænkte terrorister men han stoppede arbejdet fordi england ikke ville deltage i

det var med henblik på at de blev slået ihjel af droneangreb den liste

ignorere hvis man

grundlæggende principper som retsstatsprincipper kær hvis man hvis man virkelig mener at der er grænser

efterretningstjenesterne i en demokratisk stat

kan man ikke ignorere den liste af beviser mener vi i enhedslisten samtidig er

har udtalt sig i sagen og som også har vurderet

de beviser og den dokumentation der trods alt er fremlagt det gælder blandt andet gorm toftegaard som er professor i strafferet aarhus universitet det gælder jonas christoffersen christoffersen fra institut for menneskerettigheder lars normann generalsekretær for amnesty international og og ikke mindst hans jørgen bonnichsen der er tidligere operativ

jeg vil også gerne sige

om der er betalt penge til en civil agent eller ej om der er brugt en civil agent eller ej der kan man også diskutere hvad

er rocker eller islamist jeg må da sige til en af de tidligere ordførere at jeg

at det ville være en særlig god spillefilm nu er den radikale ordfører gået jeg tror

ville være en temmelig urealistisk spillefilm man ville få ud af hele den her historie men alle de elementer er

det grundlæggende i det er at alt for meget tyder på at pet

har brudt både dansk strafferet og folkeretten og selv om

ministeren efter at vi måtte spørge et utal af gange langt om længe fik sagt at han altså ikke har konstateret overtrædelser af den her karakter

forholdt sig til den dokumentation der så ligger og hvordan de beviser så

hvornår man har behov for at nedsætte en undersøgelseskommission som det er blevet sagt flere gange her

være rigtig fint hvis justitsministeren i det mindste ville forholde sig til om han mener at den dokumentation der foreligger

vi havde sådan set ønsket os at man havde indført et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne fuldstændig som man for eksempel har

ville kunne tjekke om det hele var ok med al respekt for den hemmeligholdelse der selvfølgelig skal være om en efterretningstjenestes arbejde og så kunne de have beroliget os alle sammen

i folketinget nægtet at få

slået sig til tåls med at vi stadig væk skal være langt bagud

andre lande på det område og det betyder at den eneste mulighed vi har er at nedsætte en undersøgelseskommission hvis vi gerne vil have den her sag undersøgt uafhængigt det mener vi som sagt der er behov for

set for vores retsstats skyld at vi ikke igen skal se en sag hvor så mange indicier peger på at man er gået for langt i vores beskyttelse af demokratiet og man kommer til at overtræde grundlæggende bestemmelser selv og så skal vi se på mens et stort flertal i folketinget stikker hovedet i busken og lader som om

som militante islamister

forskellige ministre i både lukkede og åbne samråd og det er

den opfattelse hvilket der er mange eksperter der

og som ikke deltager i

hele usas administration og

er enhedslistens holdning er det civilpersoner som er blevet henrettet uden rettergang eller er det militante islamister som egentlig

der er rigtig rigtig vigtig i den her diskussion og derfor er det så ærgerligt at danmark åbenbart ikke

er tale om personer der deltager i en væbnet konflikt eller civilpersoner der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

at ophæve udlændingelovens § otte stykke

udlændinges muligheder for at slå rod i danmark og få glæde af opholdstilladelsen herunder deres sproglige forudsætninger uddannelsesforhold arbejdserfaring familieforhold netværk alder og motivation medmindre som det hedder særlige grunde

det fremsatte forslag til regeringsgrundlaget her fremgår det jo at

for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige muligheder for at komme til danmark og det

det står regeringen naturligvis ved regeringen mener således ikke det er rimeligt at danmark i forbindelse med udvælgelsen af kvoteflygtninge så at sige skummer fløden om man vil vil og kun tilbyder at tage imod de stærkeste hverken over for de mennesker som har brug for danmarks hjælp eller over for de øvrige genbosætningslande men det betyder jo ikke nødvendigvis at der ikke skal være nogen kriterier overhovedet for udvælgelsen af kvoteflygtninge og jeg mener at der er behov for at gennemtænke nøje

vil være hensigtsmæssigt at erstatte integrationspotentialekriteriet

men men med henblik på også

til grund for udvælgelsen således

det for eksempel overvejes om man generelt skal prioritere børnefamilier højt

er der jo særlige hensyn at tage til at familien kommer videre

uden for flygtningelejren det kunne også være at man prioriterede flygtninge som har en eller anden relation til danmark for eksempel herboende

en sådan forudgående relation

vil gøre springet fra flygtningelejren til danmark lettere og det vil måske være hensigtsmæssigt at lade dette spille ind

mere teknisk mangel ved forslaget

selvfølgelig også må pege på af bemærkningerne til det forslag som lå til grund for indførelsen af kriteriet om integrationspotentiale

at der ikke bør tilbydes genbosætning til personer som lider af særlig smitsomme sygdomme af hensyn til folkesundheden personer med særlig smitsomme sygdomme vil i givet fald kunne genbosættes under den såkaldte twenty or more ordning hvorefter et yderst begrænset antal pladser er reserveret til personer med særlig behandlingskrævende sygdomme hvis § otte stykke fire ophæves således som det nu er foreslået af forslagsstillerne

så ophæves også de forudsætninger der er indeholdt i de beskrevne bemærkninger til forslaget og det vil herefter ikke være muligt at varetage hensynet til folkesundheden og afvise genbosætning af folk med særlig smitsomme sygdomme den problemstilling er der ikke taget højde for i det nu fremsatte lovforslag jeg vil også gerne fremhæve at der med indførelsen af integrationspotentialekriteriet i to tusind og fem

proceduren for udvælgelse således sker udvælgelsen i dag som altovervejende hovedregel

således at man fra dansk side får lejlighed til at interviewe de enkelte personer og træffe afgørelse om

hvilket blandt andet ifølge lovforslaget fra to tusind og fem giver en bedre forudsætning for at vurdere de pågældendes integrationspotentiale i forhold til udvælgelsen på et

overveje proceduren i forbindelse med ophævelsen heraf

så selv om regeringen er enig med forslagsstillerne i formålet med lovforslaget nemlig

her dybere overvejelser som jeg her har været inde på herunder selvfølgelig om der skal indføres nogle andre prioriteringer

for eksempel børnefamilier eller personer med netværk i danmark desuden

bør man sikre at der fortsat er mulighed for at afvise genbosætning af hensyn til folkesundheden ligesom man

proceduren for udvælgelse er så hensigtsmæssig som muligt i forhold til den ordning man måtte nå frem til så det er baggrunden for

vurdere integrationspotentialet nej regeringen ønsker altså at indføre nye udvælgelseskriterier det er

spørge ministeren hvorfor ikke bare fjerne formuleringen om integrationspotentialet og hvad ministeren så har af overvejelser om hvad man ellers kunne indføre af kriterier ja det kan ministeren jo overveje alt det ministeren ønsker og så må ministeren efterfølgende se om der kunne være flertal for det der ligger nogle meget klare udmeldinger fra regeringen

at det her med at gå efter integrationspotentialet

jeg spørger ministeren fred være med at ministeren ønsker at overveje alle mulige ting

den her integrationspotentialevurdering

så er sådan reglerne er derefter kan man

hvorfor skal vi fortsætte en praksis som regeringen tilsyneladende er imod

dækker over den fulde regeringsperiode så det er selvfølgelig op til en til enhver tid siddende regering at finde ud af hvordan regeringsgrundlaget skal gennemføres derudover

som det står i regeringsgrundlaget at vi mener at det her integrationspotentiale skal væk

fra en diskussion om om der er andre kriterier og om der er særlige hensyn som skulle ligge til grund for en ny

ordning jeg går da sandelig også ud fra at enhedslisten ej heller bare kunne tænkes at sige at man så fjerner det og så er man helt fuldstændig ligeglad med hvordan en model så i øvrigt skal se ud det

udvælgelse af kvoteflygtninge så kravet om integrationspotentiale afskaffes og lidt mod forventning

for vi ved alle sammen godt hvad det her handler om

reel politik og jeg mener

den lille ordveksling mellem fru johanne schmidt nielsen og justitsministeren før var et godt eksempel herpå regeringen skrev i sit regeringsgrundlag at den ville ændre på kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge det er ikke sket endnu i øvrigt endnu et løfte som regeringen er løbet fra og nu

det kan man sådan set godt forstå i ren og skær trods fremsat sit eget lovforslag på området så det vi ser her er altså et eksempel på endnu en stridighed mellem regeringen og dens

såkaldte parlamentariske grundlag og derfor står vi så nu

diskuterer et lovforslag som jeg ikke tror der er andre end enhedslisten der

vi kan heller ikke støtte det lovforslag

som ligger vi vil ikke være med til at afskaffe kravet om integrationspotentiale

os der i sin tid indførte det var tilbage i

og det gjorde vi selvfølgelig af en grund i danmark modtager vi hvert år cirka en fem hundrede kvoteflygtninge flygtninge som af fn er blevet defineret som mennesker med et beskyttelsesbehov i venstre er vi stolte over at vi i danmark kan hjælpe disse mennesker og påtager os det ansvar der er en lang række lande som ingen kvoteflygtninge tager

kvoteflygtninge i danmark og selvfølgelig skal vi hjælpe de mennesker som af den ene eller anden grund

kvoteflygtninge er jo modsat mange af dem der kommer til danmark og

nogle af de allermest sårbare flygtninge

udlændinge og integrationspolitik

vi synes det er fornuftigt at have fokus på

størst mulig gavn af netop at komme til danmark det er i flygtningenes interesse såvel som i danmarks og det danske samfunds interesse for på den

vi sikre at de flygtninge som kommer til danmark får de bedste muligheder for en god tilværelse når de nu

på den baggrund må jeg sige at vi i venstre ikke kan støtte det lovforslag som enhedslisten her

danmark skal være de kvoteflygtninge som har det største behov for beskyttelse eller skal det være de kvoteflygtninge som umiddelbart gavner den danske

man kan godt tage nogle af de mest sårbare flygtninge og samtidig tage nogle som har gode forudsætninger for at blive integreret

det har langt de fleste lande som tager kvoteflygtninge og det har de jo fordi det dels er legitimt dels fordi der er sund fornuft i

udvælge de kvoteflygtninge som har lettest ved at integrere sig i det pågældende land vi har

jeg tror at den er på tyve personer ud af de fem hundrede for

taget nogle meget meget sårbare flygtninge men generelt

det her par er i en særlig udsat situation i den flygtningelejr de bor i fordi

en fornuftig politik at have i forhold til udvælgelsen af kvoteflygtninge at det her ældre ægtepar fra congo hvor kvinden beskyldes for at være heks og derfor er i en særlig udsat position

fordi de er analfabeter tager man der hensyn til hvem der har det største beskyttelsesbehov eller tager man hensyn til

man administrerer reglerne på der skal ses nærmere på men det at stille

udvælgelsen af de folk der kommer til danmark er nogle der har et godt udgangspunkt for at blive integreret synes jeg

det kunne også være at der ligger andet bag end det fru johanne schmidt nielsen

en fornyet politisk drøftelse som følge deraf forud for

stykke fire så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige muligheder for at komme til danmark vi socialdemokrater finder intentionen i forslaget om lige muligheder sympatisk flygtninge er mennesker der er personligt forfulgte det må være udgangspunktet ikke et ensidigt fokus på integrationspotentiale

også meget vigtigt at de mennesker der kommer til danmark som kvoteflygtninge

om der bør være andre kriterier der spiller ind for eksempel om man har et netværk i danmark

det skal heller ikke være nogen hemmelighed at

hvem vi modtager som jeg indledte med at sige

er vi socialdemokrater positivt indstillet over for en ændring af de nuværende kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge det er sådan set også derfor at det er nævnt i regeringsgrundlaget

at fjerne den del af udlændingeloven der omhandler

og en politisk forhandling før vi ændrer på

udlændingeloven udgangspunktet er som sagt at de mennesker der kommer til danmark som kvoteflygtninge skal have en reel chance for at få et godt liv i danmark

i 2005

slippe for det som de siger de ikke kan lide nemlig at man

går efter dem der er mest integrerbare det er skrevet i regeringsgrundlaget at

at vende tilbage til den lovgivning som var før ændringen i to tusind og fem derefter kan socialdemokraterne selvfølgelig drøfte og overveje alt det

hvad er problemet i at vende tilbage til den lovgivning der var før

man ændrer det hvis vi først skal ændre en lov

giver det enormt meget mudder

i forhold til det administrative apparat der ligger bag og som skal indrette sig efter

det handler ikke nødvendigvis om at se på integrationspotentiale i forhold til analfabetisme og andre

ting i den retning men det handler om at se på

er positivt socialdemokraterne stemte jo i sin tid

synes det er ganske alvorligt at de regler vi har på nuværende tidspunkt faktisk rammer nogle levende mennesker

overveje og drøfte og tænke sig om jo længere en periode går der hvor rigtige levende mennesker

trods af at kvinden altså er mistænkt for at være heks det synes jeg ikke vi kan være

for at vende tilbage til den lovgivning der var før to tusind og fem efterfølgende

lyst til at overveje de kan se om de kan få et flertal for det

er analfabeter på trods af at de har et stort beskyttelsesbehov

at ændre kriterierne for kvoteflygtninge

gøre det ud fra saglige argumenter vi ønsker

se på hvordan vi kan sikre at mennesker der kommer til danmark

på flygtninge der er kommet til danmark som bestemt ikke har fået et godt liv som ikke er blevet glade for at være kommet til danmark

at mennesker skal til danmark men at mennesker

to tusind og tretten og det var et rekordstort antal der kom i to tusind og tolv så det skulle enhedslisten sådan set være glad for

en anden snak det jeg godt vil høre den socialdemokratiske ordfører om

der står i regeringsgrundlaget kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige mulighed for at komme til danmark regeringen vil ikke ændre antallet

den tidligere regering med mere end hundrede procent på på bare

det er jo ligesom at antallet af flygtninge er steget i resten af de europæiske lande og det er selvfølgelig rigtig trist at der er mennesker der er på flugt i den her verden og at antallet stiger så der ikke bare

til danmark men også til resten

jeg sagde det meget klart vi vil gerne give mennesker der kommer til danmark muligheden for at få et godt liv vi mener ikke at de kriterier der i dag ligger til grund for

ikke er så firkantede som dem vi har i dag hvor vi netop ser at folk der eksempelvis er analfabeter ikke har en jordisk chance for at komme hertil så udgangspunktet

man skal kunne vågne op om morgenen og finde sig til rette i danmark og ikke komme ud i psykiske problemer fordi man eksempelvis ender i danmark eller andre andre former for uheldigheder

så

når nu vi har den ordning med at danmark tager

lægger vægt på deres integrationspotentiale jeg kan så forstå som andre også har bemærket

regeringen jo har ændret kurs på det her område i hvert fald indtil videre man kan

at få den tanke at når nu regeringen har gennemført en lang række lempelser på asyl og

tallene stiger og stiger så kunne det være at

nået frem til at det måske ikke var så heldigt

hjørne af det men jeg håber da at det her er et tegn på at man

på konsekvenserne af den udlændingepolitik som man rent faktisk fører

er baggrunden for at man begynder at trække lidt i land i forhold til ens asyl og udlændingepolitik jeg håber

der gør sig gældende i en tid hvor antallet af asylansøgere der kommer til danmark stiger og stiger

endnu højere i år der er også tendenser der viser at familiesammenføringstallet stiger og så videre og så videre vi ser det også gældende på en række andre områder så jeg håber det er udtryk for at regeringen er begyndt at blive lidt klogere og den klogskab vil jeg så opfordre til at man

af udlændingepolitikken men vi kan selvfølgelig ikke støtte forslaget fra dansk

ikke skal udvælges efter deres integrationspotentiale det er også derfor det fremgår af regeringsgrundlaget at vi vil ændre kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge at tage imod flygtninge er ikke at drive forretning det er heller ikke at give noget for at få noget tilbage det er at hjælpe dem der har allermest brug for hjælp det kan være den syge flygtning der kan få adgang til medicin og blive behandlet i danmark

give børnene en sikker fremtid med uddannelse i danmark jeg nævner de her eksempler fordi de også er grunden til at vi ikke kan støtte enhedslistens forslag for forslaget indeholder ikke noget om hvad vi skal sætte i stedet ud over det meget abstrakte beskyttelsesbehov som vi selvfølgelig også er enige

som enhedslistens måde at sige

i det i skriver i regeringsgrundlaget vi vil have lavet

men kan i ikke snart få fingeren ud og få lavet de regler om og jo det har enhedslisten jo fuldstændig

fordi vi er ved at løbe fra vores valgløfter selv om

at oppositionen rigtig gerne vil tegne det billede

et spørgsmål om tid et spørgsmål om prioritering

ændre reglerne for børnesammenføringer familiesammenføringer permanent ophold og forholdene på asylcentrene plus meget meget

har meget stor betydning for helt konkrete mennesker

været behandle senere

bliver beskrevet i regeringsgrundlaget som ikke var blevet realiseret endnu

nu er snart kommet til at se på det her ligesom vi snart kommer til at se på reglerne for statsborgerskab og dobbelt statsborgerskab og for reglerne

vi har lagt et regeringsgrundlag frem

med de mange vidtgående ændringer som vi lægger op til

til at ændre på reglerne for udvælgelse af kvoteflygtninge jeg ser meget frem

jeg tror

fuldkommen enige om retningen i det her også om hvor vigtigt det er og derfor vil jeg bare sige at jeg glæder mig til dialogen og jeg forstår et vink med en vognstang men vi kan desværre ikke støtte det her forslag

til gengæld til at kunne støtte et andet forslag som forhåbentlig snart

to tusind og fem da vkos ændringer blev gennemført og jeg citerer vi kan på ingen måde være med til at flygtninge som har et beskyttelsesbehov men er vanskelige at integrere ikke kan komme til danmark citat slut det sagde han dengang

snart to år haft den her praksis fru zenia stampe siger jamen hvordan skulle vi ellers udvælge

det være at vende tilbage til den praksis der var før 2005 der kunne man godt finde ud af at udvælge kvoteflygtninge på baggrund af beskyttelsesbehovet der havde man ikke nogen formulering i lovgivningen om integrationspotentiale hvad er problemet

før to tusind og fem den lovgivning som de radikale stemte

smule urimeligt at få det til at fremstå som om

de lovforslag som vi har vedtaget inden for det sidste halvandet år

længere tilbage i køen til fordel for det her det

reglerne således at vi kommer tilbage til den praksis der var før to tusind og fem

det tager undskyld mig ikke mange minutter at skrive det lovforslag

det kræver at ministeren har tid til at komme i folketingssalen men mon ikke det kan lade sig gøre det er ikke kompliceret det er klart at det vil tage lang tid

til den praksis der var før to tusind og fem

udvalgte på baggrund af integrationspotentiale

er det bestemt ikke besværligt og det er bestemt ikke noget der

meget tid det

man virkelig ikke sat sig særlig meget ind i hvad der ligger

lovforslag skal implementeres der er mennesker der skal sendes ud og se de flygtninge i øjnene som eventuelt skal

i det vedtaget om et halvt år eller om et år vi er fuldkommen enige og

jurister og medarbejdere i justitsministeriet

at andet der var kommet længere tilbage i køen og jeg må bare

været pointsystemet vi skulle have levet lidt længere tid med skulle

fru trine bramsen sagde fik man lidt det indtryk at når

ikke kunne støtte lovforslaget fra enhedslistens side

var begyndt at indse at de mange lempelser som man har vedtaget på asyl og udlændingeområdet har haft nogle negative konsekvenser og derfor begynder man så småt at rette op

er tilfældet regeringen er ikke blevet klogere og det radikale venstre er ikke blevet klogere og derfor insisterer man på at videreføre den udlændingepolitik og også gennemføre det her som står i regeringsgrundlaget det set bare et spørgsmål om

vi er ikke blevet klogere er det så det samme som at sige at vi mener det vi hele tiden har ment jeg forstod ikke helt

det var en gang polemik vi står fuldstændig

den her ændring siden den blev vedtaget i to tusind og fem

det er fuldstændig usmageligt utilgiveligt uacceptabelt

skal sortere flygtninge som om de var en forretning for danmark det mener vi ikke vi mener at det er dem der har brug for hjælp der skal lov til at komme herop

det handler om om man vil tage et ansvar for mennesker som er i en meget meget meget udsat

lidt svært at finde ud af præcis hvor det radikale venstre står

jeg kunne forstå på den debat der var mellem fru johanne schmidt nielsen og zenia stampe

der var en masse ting som lige skulle falde på plads først og det kunne ikke lade sig gøre på grund af det ene og det andet men i sit svar til mig

det her skal helt sikkert afskaffes og det kan kun gå for langsomt og det

at det sådan er en særlig radikal evne at man kan have et synspunkt der afviser

fru johanne schmidt nielsen og så et andet synspunkt over for mig der

prøver at forklare at man er enig med fru johanne schmidt nielsen

hvorvidt der er enighed i regeringspartierne

er enighed mellem enhedslisten og det radikale venstre men er der enighed mellem

ud fra det radikale venstre har fået igennem i det berømte sorte tårn

for at sige det som det er fuldstændig ærligt det jeg godt man kan tillade sig at være også her fra talerstolen det

det der nu skal være i fokus er hvor hurtigt det kommer til at

ud fra deres integrationsparathed det synes jeg er det centrale

at vi skal ændre på de kriterier som vko indførte i to tusind og fem vi synes ikke anstændigt at

mulighed for at være her i salen i dag

om lov om ændring af udlændingeloven der vil betyde at kravet om integrationsparathed bortfalder sf er helt enig i intentionen i forslaget og forslaget fremgår da også af regeringsgrundlaget hvor der står kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige mulighed for at komme til danmark

holdning at vi ikke skal håndplukke og selektere i hvilke kvoteflygtninge vi prioriterer højere end andre vi skal passe på de mennesker der har brug for vores hjælp og det gør vi bedst gennem et apparat der også har de fornødne økonomiske og faglige kompetencer til at modtage disse mennesker som det også er fremgået af de øvrige talere

står det fortsat på regeringens to do liste at ændre kravene men som bekendt har vi haft travlt med et systematisk opgør med de seneste ti års brug af kontrol ensretning og eksklusion i integrationspolitikken vi vil i sf arbejde for at regeringen så hurtigt som muligt prioriterer at opfylde

punkt men vi kan ikke støtte forslaget

fælles udgangspunkt for diskussionen er

danmark skal påtage sig sin del af ansvaret for at afhjælpe verdens flygtningeproblemer det mener vi faktisk også i liberal alliance så er spørgsmålet i forhold til de her kvoteflygtninge

se på om der er nogle der er

gjort hidtil og så siger enhedslistens ordfører fru johanne schmidt nielsen at

konkret eksempel med en dame som så ikke var kommet til danmark på grund af det her system men da der er tale om kvoter vil der så være en anden dame eller en anden mand som ikke ville være kommet til danmark hvis den pågældende dame var kommet til

det er jo ikke ikke sådan

at man udvider antallet af kvoteflygtninge ved at ændre

skal man gå ind og se på om det er nogle der er lettere at integrere eller sværere at integrere jeg vil sige det sådan hvis det nu var meget få af disse

var det en meget relevant diskussion men der er jo desværre om ikke uendelig mange så virkelig virkelig mange jeg skal undlade at komme ind på hvad det er venstrefløjen plejer at sige om ligestillingsspørgsmål

måske kunne overføre hertil men det bliver måske alligevel en kende for kompliceret men

i hvert fald at logikken er forskellig fra område til område

jeg hørte ministerens tale

haft lejlighed til at rose justitsministeren og det er jo egentlig rart at

mig som om der i regeringen foregår

nogle spændende tanker om det her område

måske gøre det på en lidt anden måde

hvis man kan gøre det bedre skal man da altid gøre det og jeg synes egentlig

vi i hvert fald også gerne gøre på en konstruktiv måde

til sit regeringsgrundlag endnu må man forstå for

at det er på vej der kommer noget og enhedslisten har

kan man jo godt forstå med enhedslistens politik

vi andre skal jo så i dette dette spil

tilkendegive klart og tydeligt at vi fra konservativ side

set med til at indføre i sin tid det er os der har lavet reglen og vi står selvfølgelig ved det vi har gjort vi synes det er hensigtsmæssigt og vi synes det er fornuftigt for begge parters vedkommende at man ser på

integrationspotentialet i forhold til de kvoteflygtninge der kommer hertil fordi det

til fordel også for dem der kommer

det betyder jo ikke at antallet af kvoteflygtninge bliver sat

er der kommer så så det bliver en succes for begge parter det har vi

vi kan ikke støtte lovforslaget her

det var det der var enhedslistens intention med at fremsætte lovforslaget det var vel mere at drille regeringen

formålet er at få vedtaget en mere rimelig lovgivning end den vi har i dag det er sådan at for otte år siden i maj to tusind og fem foretog det daværende vko flertal med støtte fra socialdemokraterne et synes jeg

flertallet besluttede at kvoteflygtninge fremover skulle udvælges efter integrationspotentiale det betyder jo altså at når udlændingestyrelsen og dansk flygtningehjælp tager på de såkaldte kvoterejse for at udvælge de fem hundrede kvoteflygtninge der hvert år får lov til at komme til danmark

skal de sortere nogle fra de skal som udgangspunkt sortere

fra de skal helst også sortere ældre eller helt unge mennesker fra

der kan hjælpe dem til at blive integreret i det danske samfund traumatiserede flygtninge kan blive sorteret fra hvis man vurderer at traumatiseringen betyder at de mangler motivation og handlekraft og som hovedregel skal alvorligt syge mennesker heller ikke have lov til at komme til danmark som kvoteflygtninge altså i to tusind og fem besluttede man simpelt hen at danmark skal frasortere nogle af de flygtninge som er særlig vanskeligt stillede og dermed stillede danmark sig op i rækken af nationer som prøver at

justitsministeren skumme fløden i verdens flygtningelejre

en række andre lande gik danmark altså

frem for at tage de flygtninge som har det største beskyttelsesbehov

dem der gavner den danske bundlinje mest

flygtningepolitik handler om at beskytte de mennesker har

og hvis den danske økonomi hvis det danske samfund har behov for kvalificeret arbejdskraft ja så kan man løse det problem via andre redskaber i

en rapport fra to tusind og otte som enhedslisten citerer i bemærkningerne til lovforslaget i dag kritiserer unhcr

at den danske praksis fører til uretfærdighed og til huller i beskyttelsen

mulighederne for genbosætning af nogle af de flygtninge som er i størst risiko for

gentager i øvrigt kritikken i to tusind og tretten hvor

talsmand for de nordisk baltiske lande den toogtyvende marts i år sagde til dagbladet politiken såkaldt integrationspotentiale bør ikke være retningsgivende for udvælgelse og godkendelse af flygtninge i henhold til kvoten for genbosætning

så man kan sige at det lovforslag vi behandler i dag ligger i fuldstændig forlængelse af de anbefalinger som

ting der er formuleret i regeringsgrundlaget og her står der at kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige mulighed for at komme til

og

i snart to år uden at det er blevet gennemført

som jeg sagde i en kort bemærkning tidligere har

den nuværende uddannelsesminister

sagt under folketingsdebatten tilbage i marts to tusind og fem da vk regeringen ville indføre den her regel om kvoteflygtninges integrationspotentiale

i to tusind og fem nu har det radikale venstre altså tilsyneladende i snart to år accepteret

hørt ministeren og andre sige at det er fordi man gør sig overvejelser om hvorvidt man kunne komme med nogle nye kriterier jeg har bare ikke fået svar fra

ministeren eller fru zenia stampe eller socialdemokraternes ordfører på hvorfor man ikke starter med at bruge det temmelig simple greb det ville være at vende tilbage til praksis fra før to tusind og fem

kan forstå på fru zenia stampe at det skulle være

at den indsats der skal til for at stryge integrationskriteriet tager i omegnen af seks minutter

ikke korrekt når fru zenia stampe siger at det skulle være meget svært og langsommeligt og besværligt at vende tilbage til den praksis der var før lovændringen i to tusind og fem

politisk valg og man har ikke valgt at gøre det det synes jeg er trist og jeg synes det er svært at forstå men altså på bundlinjen står at der er en meget meget enkel lovændring som uden videre kan gennemføres ved at fjerne en bestemmelse fra udlændingeloven det er ikke dyrt det omfatter ifølge dansk flygtningehjælp fem

mennesker som altså ikke kan komme hertil på grund af de nuværende regler jeg synes det ville gavne danmarks internationale omdømme hvis vi holdt op med at sortere flygtninge efter nytteværdi og jeg synes jo det burde være åbenlyst for enhver at de flygtninge danmark skal tage imod er de flygtninge som har det

enhedslisten i det her skal ændres

og at gå ind i

lavere eller

man tilbage til den praksis der var før vkos lovændring i to tusind og fem en lovændring som de radikale stemte imod det er ikke kompliceret fru zenia stampe sagde i sin ordførertale jamen hvordan skal vi dog så sørge for at der bliver udvalgt efter størst

det gjorde man jo før to tusind og fem det er ikke kompliceret

at man fra regeringens side ikke bare ønsker at vende tilbage til den praksis der var før to tusind og fem

fik indført det her med integrationspotentialet nej man ønsker at komme med en masse nye kriterier

det

noget der tager længere tid at gennemføre men at komme tilbage

med et knips det

længere ned på listen

om det samme før så skal

vi så ikke har gennemført det endnu

det ville ikke være kompliceret så nej jeg anerkender ikke præmissen om at det er helt vildt besværligt og mega bureaukratisk og tager helt vildt lang tid at lave den meget enkle

kriterie fjerne en enkelt bestemmelse i udlændingeloven men jeg kan jo forstå på ministeren at det ikke længere er det det drejer sig om

at der skal indføres en masse nye kriterier

vende tilbage til den praksis der var før to tusind og fem

det regeringen nu vil bruge tid på at overveje og tænke over

det ordføreren for forespørgerne herre kim christiansen dansk folkeparti

nej til men mere den måde man har valgt at implementere det på

partier som ellers ønsker en større harmonisering i eu og mere

og det er derfor vi har rejst den her forespørgsel altså for at få en en debat om det i min ordførertale vil jeg så også komme ind på de konsekvenser det har haft for mange mennesker blandt andet i forhold til den måde man ser på epilepsi

i den nye tolkning af kørekortdirektivet

at vi får en en god og saglig debat hvor det ikke så meget kommer til at handle om om man

forholder sig til de konsekvenser som

den måde man har udmøntet det her

jeg som justitsminister kan oplyse om de nye kørekortregler der implementerer det tredje kørekortdirektiv som det hedder i lyset af at for eksempel tyskland og sverige tillader tillader at kørekort til lille motorcykel erhverves fra det fyldte sekstende år

kan oplyse om andre landes fortolkning af direktivet

ønsker en debat om idet

elementer det er et bredt emne som dansk

ønsker debat om her i dag men jeg vil koncentrere mig om de ting som i særlig grad har fyldt

debatten her i den senere tid indledningsvis tror jeg det kan være nyttigt for debatten i dag hvis jeg siger et par ord om den lovgivningsmæssige ramme på området de gældende danske regler om kørekort findes dels i færdselsloven dels i kørekortbekendtgørelsen som det hedder de regler

var i vidt omfang en implementering af det andet kørekortdirektiv den tyvende december to tusind og seks blev det tredje kørekortdirektiv vedtaget visse af

bestemmelser har fundet anvendelse siden den nittende januar to tusind og ni og den resterende del af direktivet har skullet anvendes fra den nittende januar to tusind og tretten de dele af direktivet som skulle anvendes allerede fra den nittende januar to tusind og ni er indført i dansk ret ved

den første maj to tusind og ni de dele af direktivet som skulle finde anvendelse fra

ret ved en række ændringer af færdselsloven og ved udstedelse af en ny kørekortbekendtgørelse det drejer sig for det første om en ændring af færdselsloven tilbage i to tusind og ti og for det andet

sig om to ændringer af færdselsloven i to tusind og elleve der vedrører henholdsvis knallertkørekort og aldersgrænsen for fører

de resterende dele af direktivet

gennemført i dansk ret ved udstedelse af en ny kørekortbekendtgørelse der ligesom ændringerne i færdselsloven trådte i kraft den nittende januar to tusind og tretten det var mange datoer og mange årstal men jeg synes at det alligevel gav mening at få det på plads

indfører blandt andet en række nye

nærmere bestemt lille mellemstor og stor motorcykel samt

der indføres desuden nye alderskriterier for erhvervelse af kørekort til en række af de eksisterende kategorier samt kortere gyldighed på kørekortet

udstedt den nittende januar to tusind og tretten eller senere derfor er

udarbejdet en række overgangsbestemmelser der skal sikre at personer der har erhvervet kørekort inden den nye bekendtgørelse trådte i kraft ikke mister allerede erhvervede rettigheder i overensstemmelse med det tredje kørekortdirektiv indeholder den nye kørekortbekendtgørelse endvidere nye mindstekrav til køreprøvesagkyndiges grund og efteruddannelse ligesom der også er indført en ny

eus andet kørekortdirektiv indførte en række valgfrie underkategorier

til de enkelte kørekortkategorier som vi imidlertid i danmark valgte ikke at indføre disse underkategorier er ved tredje kørekortdirektiv gjort obligatoriske den nye kørekortbekendtgørelse indfører på den baggrund en række nye kørekortkategorier disse nye kategorier er nærmere defineret i direktivet

andet fastlægger størrelsen og vægten af køretøjet i den enkelte kategori der kan ikke fastsættes nationale regler der fraviger direktivets bestemmelser herom de nye underkategorier styrker den trinvise adgang til erhvervelse af blandt andet motorcykelkørekort med det formål at sikre en bedre færdselssikkerhed både for motorcyklisterne selv og selvfølgelig også for deres medtrafikanter det var lidt om de nye kørekortkategorier et andet emne der har fyldt en del i debatten er alderskravene

eus tredje kørekortdirektiv indeholder således en række nye obligatoriske aldersbetingelser for erhvervelse af kørekort der adskiller sig fra aldersbetingelserne i

motorcykel til atten år og aldersgrænsen for stor motorcykel til tyve år for stor motorcykel er det i givet fald påkrævet at man har mindst to års erfaring med kørsel på mellemstor motorcykel

er alderskravet fire og tyve år denne trinvise adgang til erhvervelse af motorcykelkørekort har til formål at sikre en bedre færdselssikkerhed både for motorcyklisterne selv og selvfølgelig også for deres medtrafikanter

er princippet om trinvis erhvervelse

fornuftigt og de nye regler om kørekort til motorcykel

udformet i overensstemmelse hermed direktivet åbner mulighed for at medlemsstaterne kan hæve

for kørekort til lille motorcykel til sytten eller atten år dette skal dog i givet fald ske under iagttagelse af den trinvise adgang altså med intervaller af to år når vi i den nye kørekortbekendtgørelse har fastholdt den hidtidige aldersgrænse på atten år for erhvervelse af kørekort til lille motorcykel

naturligvis først og fremmest at det følger af færdselsloven at kørekort til motorkøretøjer herunder altså også lille motorcykel kan udstedes til en person

en fastsættelse af aldersgrænsen til

vil således også kræve en ændring af

som jeg efterhånden har sagt en hel del

tilkendegav min forgænger daværende justitsminister lars barfoed i forbindelse med ændringen af færdselsloven i to tusind og ti

folketinget at den hidtidigt gældende aldersgrænse på atten år for lille motorcykel

ville blive fastholdt kørekortbekendtgørelsens bestemmelser om aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til motorcykel er således fastsat i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven og den nævnte tilkendegivelse her i folketinget i forbindelse med behandlingen af det pågældende lovforslag når jeg endvidere finder at en fastholdelse af aldersgrænsen på atten år er det rigtige

så skal det også ses i sammenhæng med aldersgrænsen for kørekort til knallert der for lille knallert er fastsat til seksten år og for stor knallert er fastsat til atten år spørgsmålet om aldersgrænsen for kørekort til knallert

haft lange og indgående drøftelser om her i salen og

debatten i kølvandet på tredje kørekortdirektiv har også drejet sig om alderskrav for erhvervelse af kørekort til lastbil og bus ud over de nævnte alderskrav for motorcykel som kan fraviges af medlemsstaterne

indeholder tredje kørekortdirektiv som allerede nævnt en række nye obligatoriske obligatoriske aldersbetingelser for erhvervelse af kørekort det følger således af direktivet at kørekort til stor lastbil og til stor lastbil med stort påhængskøretøj kan udstedes

er fyldt en og tyve år og at kørekort til stor bus og til stor bus med stort påhængskøretøj kan udstedes fra ansøgeren er fyldt fire og tyve år medlemsstaterne kan nedsætte aldersgrænsen for stor lastbil til atten år og for stor bus

for køretøjer der afprøves på vej i forbindelse med reparation og vedligeholdelse

den almindelige aldersgrænse er i de danske regler gennemført så kørekort kan udstedes til stor lastbil fra det fyldte attende år og til stor bus som sagt fra det fyldte enogtyvende år til en person der er mekaniker eller lignende eller hvis kørekort er til brug for uddannelse som mekaniker eller lignende indtil den pågældende fylder en og tyve år henholdsvis fire og tyve år giver kørekortet kun ret til at føre køretøjer der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligehold spørgsmålet om mekanikere og lærlinges erhvervelse af kørekort til motorcykel har også skabt en del debat jeg har lagt stor vægt på at finde en løsning for de motorcykelmekanikere og ikke mindst mekanikerlærlinge

blandt andet at have hørt europa kommissionen om rækkevidden af tredje kørekortdirektiv

de nævnte mekanikere og lærlinge kan erhverve kørekort til mellemstor motorcykel

det fyldte attende år og stor motorcykel fra det fyldte tyvende år indtil indehaveren opfylder de almindelige alderskrav

giver kørekortet kun ret til at føre køretøjer hvis køretøjet afprøves i forbindelse med reparation

løsning synes jeg at vi har fundet en god balance mellem hensynet

til færdselssikkerheden og hensynet til lærlinge og motorcykelmekanikere ændringen for mekanikere og lærlinge trådte som bekendt i kraft den første april her i år

danmark er forpligtet til at anerkende gyldigheden af kørekort udstedt i et andet eu eller eøs land så længe direktivets udgangspunkter for aldersgrænser er

eu eller eøs land af en person med en sædvanlig bopæl i dette andet land anvendes ved kørsel i danmark også efter at indehaveren har etableret sædvanlig bopæl i danmark den gensidige anerkendelse er således

kørekortdirektivet det er dog vigtigt

sig for øje at man efter tredje kørekortdirektiv kun kan få udstedt et kørekort i det eueøs land

forstås i den sammenhæng som det sted hvor man sædvanligvis

opholder sig hvilket ifølge direktivet som udgangspunkt vil sige i mindst en hundrede og fem og firs dage inden for et kalenderår

påhviler det den udstedende medlemsstat at sikre at kravene til erhvervelse af kørekort er opfyldt før et kørekort kan udstedes derfor skal udstedelseslandet altid undersøge om ansøgeren har sædvanlig bopæl i det pågældende land det er således ikke muligt efter eu reglerne at tage et kørekort

til at redegøre for i forbindelse med min besvarelse af spørgsmål nummer s otte hundrede og to og tres den tredivete januar to tusind og tretten her i salen

også op til debat om hvordan andre lande fortolker tredje kørekortdirektiv henset til at for eksempel sverige og tyskland har fastsat aldersgrænserne til seksten år for erhvervelse af kørekort til lille motorcykel

den forbindelse generelt sige at jeg selvfølgelig i

de andre landes fortolkning af det samlede direktiv

har været inde på indeholder direktivet foruden nogle ufravigelige bestemmelser også nogle bestemmelser som giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte forskellige nationale regler på visse punkter

i den forbindelse henvise til at direktivet som tidligere nævnt som udgangspunkt fastsætter aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til lille motorcykel til seksten år som sagt men direktivet giver samtidig mulighed for at medlemsstaterne kan fastsætte aldersgrænsen til sytten eller atten år som det i danmark er gjort med den nye kørekortbekendtgørelse jeg har ikke nærmere oplysninger om

overvejelserne over nationale forhold og de valg der ligger bag fastsættelse af aldersgrænserne for kørekort til motorcykel i de andre medlemsstater inden for det spillerum som direktivet giver medlemsstaterne men jeg vil samtidig gerne sige at justitsministeriet selvsagt vil følge udviklingen i danmark og i vores nabolande og herunder inddrage erfaringerne med implementeringen af det tredje kørekortdirektivs nye kørekortkategorier

i de øvrige eu lande

slutte med at slå fast at det er helt centralt for regeringen at de danske regler til stadighed understøtter det centrale ønske nemlig ønsket om en høj færdselssikkerhed i danmark på tilstrækkelig vis

den måde som vi i danmark har valgt at gennemføre eus tredje kørekortdirektiv på er med til at understøtte det altså sikre en fortsat høj færdselssikkerhed samtidig er

at vi løbende blandt andet med afsæt i erfaringerne

implementeret i andre eu lande vurderer om der er grund til at overveje justeringer

herunder se på erfaringerne med de nye kørekortkategorier

det er som sagt et område som justitsministeriet fortsat vil følge i den kommende tid

vil sige en større teknisk gennemgang af lovforslaget

fordi jeg ikke har læst det

til trafiksikkerhed de problemer det giver for

to år skal man ikke sælge motorcykler over en hundrede og fem og tyve kubik

sverige og tyskland

en hundrede og fem og tyve kubikmotorcykel og det kan danskere for så vidt også godt

har taget kørekortet i sverige eller i tyskland og har haft bopæl der i en hundrede og fem og firs dage og det kan man jo sagtens have

tage på et skoleophold så lige der udgør det åbenbart ikke en trafiksikkerhedsmæssig risiko hvis bare man har taget kørekortet i sverige eller tyskland

med den her overimplementering som jeg har valgt at kalde det skubber man også hele forløbet

køre motorcykel der kan man altså tage et

vi er i dansk folkeparti sådan set enige i den betragtning at et glidende forløb er godt for trafiksikkerheden derfor var vi også med til at vedtage den lov der gav femten årige ret til at køre knallert

justitsministeren så var et meget dårligt forslag så

der kunne man jo netop have fået et glidende forløb

køre knallert fem og fyrre ned til seksten år men det ville man så ikke

det der også er lidt paradoksalt i det her når

læs grus bagefter traktoren og køre rundt på landevejen med måske fyrre

risiko men det gør en knallert der kan køre fem og fyrre kilometer per time

der kommer til skade i trafikken hvor er det tyngden ligger for tohjulede køretøjer i forhold til dræbte

mælkekasse bagpå fordi de kører i spirituspåvirket tilstand det er mænd mænd der i en moden alder tager kørekort til motorcykel og som ikke har rutinen det er der tyngden ligger i ulykkesstatistikkerne det synes jeg

skrive sig bag øret med hensyn til trafiksikkerhed

alle de her en hundrede og fem og tyve kubikmotorcykler som ikke koster ret mange penge

og derfor sikkert vil blive populære blandt de unge mennesker som transportmiddel kommer ud på vores motorveje og skal slæbe sig op ad bakken ved ejer bavnehøj med fem og halvfjerds

udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko

for hele kørelærerbranchen for de skal ud at investere i nyt materiel til køreundervisning men så kan

butikken i den periode

noget af det sidste jeg vil nævne i i min ordførertale

har kørt lastbil i tredive år i øvrigt uden

førerret til lastbil er hermed inddraget der rykker man altså lige forsørgelsesgrundlag erhverv og alt væk under et menneske som egentlig bare

meddelelsen om inddragelse af kørekortet men det nye direktiv siger at man skal have været ti år ikke anfaldsfri men uden brug af medicin hvor det

godt nok hvis man havde været anfaldsfri men medicineret det udgør altså en væsentlig trussel for rigtig mange mennesker som på den måde får revet deres indtægtsgrundlag væk bare fordi man vælger i danmark at implementere

ikke ville være velsete her på talerstolen men jeg håber vi får

en en god debat om det her og jeg håber også at ministeren lytter til de mange input der kommer og

kan være mange fordele ved at have fælles regler for vejtrafik og kørekort i hele europa ikke mindst af hensyn til færdselssikkerheden imidlertid må folketinget også konstatere at disse fordele forsvinder igen når danmark i flere tilfælde har overimplementeret eus kørekortdirektiver og derved igen skabt uligheder som oven i købet giver særskilte negative konsekvenser for danske trafikanter og virksomheder folketinget pålægger derfor regeringen at arbejde for at alle direktiver nuværende og fremtidige herunder kørekortdirektiver implementeres på en måde så at danske regler bliver i bedre harmoni

gælder det jo mobiliteten mobiliteten og det sidste

og kassere vores egne danske lastbilchauffører og så kommer der nogle fra andre

jeg skal da indrømme og det skal man jo gerne inden man skyder for meget

jeg at det her skulle være en eu implementering på lige fod med implementeringen i alle andre lande i hele eu

og jeg kan ikke se andet

lavet en fejl i stedet for at vælge at sove videre

det er vi i venstre indstillet på at

skal vi jo så lige takke for har jo selv rettet fejlen i forhold til de mekanikerlærlinge som så ud til at skulle

der ikke er sket nogen skade der eller at den skade der

er genoprettet

motorcykelkørere udgør en særlig stor fare i trafikken jeg har kigget lidt på

var det en ud af en og tyve og elleve var det en ud af

ud over at vi noterer os at antallet af dræbte på motorcykel i de sidste fem år er faldet fra fire og tredive til tre og tyve til en og tyve til tyve og sidste år til ti

kim christiansen siger at det nok mere er folk i i hans og min alder

under en køreprøve og den anden blev dræbt fordi en bilist kørte ud foran

ubetinget vigepligt så her er noget

er meningen med at have et kørekortdirektiv er jo at vi skal have fælles regler således at man ikke behøver at være ung pige i huset i spanien for at få et kørekort

i danmark så

i forhold til epilepsien

et et alvorligt færdselsuheld med

lastbil hvor vi ligesom kan sige at det skyldtes

ikke engang har haft et epileptisk anfald i de sidste fem ti år og det er dem

det forslag til vedtagelse som dansk folkeparti har

det der er ånden i eu er at vi får fælles regler for for kørekort fælles regler for trafik og dermed størst mulig sikkerhed

sikkerhed når vi færdes rundt i trafikken så vi hilser også den her debat

vide af ministeren om det tredje kørekortdirektiv fra eu

de vil gerne spørge ministeren om

vi har andre regler end for eksempel i tyskland og sverige

så fint har redegjort for så det vil jeg ikke komme så meget ind på men derimod

komme lidt ind på hvorfor det er så vigtigt at sikkerheden er god også for de unge mennesker når man kører på motorcykel og at det er rigtig rigtig farligt

er faktisk det der er mest farligt det er

langt det farligste at transportere sig på risikoen ved at køre på motorcykel er meget høj

årsager til for det første når man kører motorcykel

man overhovedet ikke beskyttet

at få øje på en motorcykel der kommer kørende derudad

man ved

en undersøgelse det er en måde man gør det på for eksempel gør man det ved at opgøre det med en risiko

hvor farligt det egentlig er at sætte sig op på et et tohjulet

man sige at det at køre på motorcykel

fire og fyrre gange farligere end at være fører af en personbil det er femten gange farligere at være fører i en varebil og fire gange så farligt som at cykle så

på seksten år på en motorcykel med de hestekræfter der ligger der

jeg slet ikke i tvivl om at vi ville få meget større personskade og flere enkeltulykker derfor er det jo også for mig meget vigtigt at vi fastholder

jeg sidder jo netop som næstformand i færdselssikkerhedskommissionen hvor vi har arbejdet

et lille års tid for at komme med en ny handlingsplan som kommer på mandag

har den samme opfattelse af at der vil ske mange flere ulykker hvis seksten årige fik lov til at køre motorcykler

ulykkerne på motorcykel og på tohjulede køretøjer stadig væk falder så derfor fastholder vi

vedtagelse folketinget

justitsministerens redegørelse til efterretning folketinget noterer sig at det med lov nummer femten en og halvtreds af enogtyvende december to tusind og ti

er forudsat at den hidtidige aldersgrænse på atten år blev fastholdt et bredt flertal i folketinget stod bag loven justitsministeren har i overensstemmelse hermed

fastsat aldersgrænsen for let motorcykel til atten år folketinget finder

for let motorcykel på atten år

godt med aldersgrænsen for knallert som i dag er fastsat til seksten år folketinget noterer sig desuden

justitsministeriet vil følge udviklingen i danmark og vores nabolande herunder inddrage erfaringerne med implementeringen af tredje kørekortdirektivs nye kørekortkategorier og aldersgrænser med henblik på løbende at overveje om de danske regler understøtter understøtter ønsket om en høj

der er nogle korte bemærkninger så

liselott blixt dansk folkeparti værsgo

man kører

sikkerhed og

er det farligste køretøj man kan transportere sig på og jeg jeg er helt sikker på at det materiale jeg står med her

det er farligst at køre

jeg har jo selv været en ung mand engang og jeg ved godt hvor let det var dengang skulle man helst køre lidt stærkere end de tredive

jeg er sikker på at vi vil få mange flere eneulykker på det her

vi har ikke ret mange trafikdræbte unge mennesker

farligere for en atten årig

årig kan gå ud

på motorvejen det må man godt men en atten

for trafikken hvad er det logiske

derfor mener jeg stadig væk at jo færre

har været der siden to tusind og otte og

mener jeg har noget med de tiltag vi har taget igennem

vi skal sørge for at de unge mennesker kommer til at

egnede køretøjer hvor de sidder mest beskyttet

indtil videre

og det er herre kim christiansen dansk folkeparti værsgo

de senere år og heldigvis for det

som var under fire og tyve år

jan johansens argument om at de unge mennesker ikke kan administrere at køre på en større motorcykel nu må de kun køre på en forvokset knallert til stor fare for dem selv og andre

køre for stærkt når man kører på et tohjulet

er med til at få statistikken til at

det vi har sat os for i folketinget

hundrede og fem og tyve så det er en underlig logik man også på det her område arbejder med i socialdemokratiet

siger at i sverige har man en højere trafiksikkerhed

hvordan kan man have det når man derovre tillader seksten årige at

at køre knallert hvordan kan det hænge sammen med at man har en bedre trafiksikkerhed og man i øvrigt har færre trafikdræbte i forhold til antal kilometer det er jo en logik og

hypoteser om hvordan det her kunne være at nogle

sikrere at sætte sig ind i en bil også i en porsche og en porsche kan vel forhåbentlig køre under to hundrede

jeg mener vi skal lave nogle restriktioner som gør

færdes sikkert ude i trafikken og jeg synes

det gør så at man kan øve sig og få

ikke kunne sige hvordan og hvorledes det foregår

de nye regler for kørekort særlig reglerne for motorcykler vi kan fra

som de tidligere ordførere har redegjort for jeg tror ikke det kan komme som nogen overraskelse for nogen at man har valgt at fastholde aldersgrænsen for kørekort til

tilkendegav allerede i tusind og ti

tidligere aldersgrænse på atten år så det er måske ikke den største

derefter et par år senere erhverve sig kørekort

til stor knallert og til lille motorcykel altså når personen er fyldt atten år vi ved det er farligt at transportere sig

er det fornuftigt med en glidende overgang det har været et bærende princip tidligere og det vil det også være fremadrettet

kan vi fra radikal side bakke op om det forslag til vedtagelse som herre jan johansen

godt indlede med at bemærke at det er godt at vi med implementeringen af det trejde kørekortdirektiv får yderligere

ensrettet reglerne på tværs af de forskellige eu medlemslande det er nemlig til gavn for både borgerne myndighederne og erhvervslivet at reglerne bliver mere gennemskuelige på tværs af landene i forhold til spørgsmålet om hvordan danmark har valgt at fortolke det nye direktiv

har jeg fuld tillid til den løsning som vores justitsminister har valgt for vores land det er jo vigtigt at de enkelte lande ser på den gældende lovgivning og tilpasser direktivets bestemmelser på den bedst mulige måde i forhold til de nationale

at direktivet åbner op for muligheden for at man kan få kørekort til en lille motorcykel når man er seksten år men i forhold til aldersgrænsen for kørekort til lille motorcykel

mener jeg at vi må lytte til de saglige argumenter

peget på at en nedsættelse af aldersgrænsen vil føre til flere dræbte og tilskadekomne i trafikken derfor giver det heller ikke mening at give kørekort til motorcykel fra man er seksten år samtidig skal man i dag

seksten år for at få kørekort til en lille knallert hvis aldersgrænsen for knallert samtidig sættes ned til femten år som den tidligere regering ønskede

vil det set fra sfs synspunkt føre til en række trafiksikkerhedsmæssige problemer

danmark fundet en rimelig aldersgrænse på atten år som jeg ikke kan se nogen rigtig gode argumenter for hvorfor vi skal afskaffe

vi udtrykker ligefrem en vis form for konservatisme i det her spil

de resultater man har opnået nu

ved at have de rigtige regler kombineret med gode kampagner og hvad der ellers er gjort igennem mange år for at højne færdselssikkerheden

at antallet af ulykkesramte antallet af døde i trafikken jo daler år

så alt det der med at sænke aldersgrænser

ikke noget vi begiver os ind i

over den positive udvikling der er og vi synes ikke altid at man skal henvise til udlandet og følge udlandets eksempler især da ikke når det går rigtig godt her i landet som jeg sagde tyder det jo virkelig på at vi har de regler der skal til de kan altid forbedres selvfølgelig kan de det men vi har jo nok i det store og hele de regler der skal til vi har den opmærksomhed det fokus de kampagner og hvad der ellers omgiver færdselssikkerheden som der skal til vi skal fortsat arbejde på at forbedre det det skal vi altid have fokus på men vi synes egentlig

jo dem vi skal ændre på frem for at ændre på vores egne regler

vi jo altså har fat i noget af det rigtige

løbende kan overveje reglerne så siger jeg

bare ja ja kom nu ikke for godt i gang men jeg bemærker også at man trods alt

var inde på hele spørgsmålet

i forhold til lastbilchauffører

anden form for selvmodsigelse i forhold til det beslutningsforslag der så er

fra herre kim christiansen på vegne af partierne står der jo altså noget om at folketinget pålægger regeringen at arbejde for at alle direktiver nuværende og fremtidige herunder kørekortsdirektiver skal implementeres på en måde så danske regler bliver i harmoni

gøre noget ved det problem skal man da i høj grad sætte sig ud over eus

det er jo nye regler det er nemlig de gamle regler der fungerede

en otte og fyrre hestekræftersmotorcykel

de regler der har været og er er gode nok

immer væk hele tiden have fokus på at forbedre og vi tror på

er en forbedring og derfor synes vi det er meget fornuftigt at man får den der om jeg så må sige trinvise overgang til et større og større køretøj det tror vi faktisk på er fornuftigt men det er jo rigtigt at det er nye regler vi ved ikke endnu

rejse forespørgslen om de nye kørekortregler det er jo endnu et eksempel på at danmark vælger

det er noget vi fra liberal alliances side har prøvet at gøre opmærksom på at man skal lade være med der er ingen grund til at man stiller danske borgere og danske virksomheder dårligere end andre

det gælder sådan set ikke kun på kørekortområdet det gælder på en lang række områder især på fødevareområdet er vi stærkt generet af

at vi mister arbejdspladser og konkurrencefordele

kørekort til motorcykler

som lider af epilepsi og dermed ikke kan få lov til at køre lastbil ligesom folk fra andre

synes jeg at man har valgt mere fornuftige løsninger

set ikke nogen tvivl om for det andet forstår jeg

at skulle være den flittigste elev

at gøre de mest tossede ting

i forhold til det men man må jo sige at det er det modsatte der er

være godt for færdselssikkerheden at der var nogle regler på de her områder som mindede om hinanden i danmark norge og sverige sådan sådan

liberal alliance har valgt at være med på

typisk ideologisk forslag

hejse flaget for lidt sund fornuft og når det sker at et parti gør det så synes jeg da at vi andre skal bakke op og det har vi så valgt at gøre

anledning til indledningsvis sådan helt generelt og overordnet at sige

ligger os alle stærkt på sinde og det er jo ikke bare i danmark men i hele europa man diskuterer færdselssikkerhed meget og fra en situation for bare ganske få år siden hvor der var uhyggeligt mange der blev slået ihjel i trafikken og så til i dag hvor vi er nede på rekord få

at det kan lade sig gøre det kan betale sig at yde en indsats det er også hensigtsmæssigt at man på tværs af landegrænserne når frem til nogle fælles spilleregler

nogle nogle fælles standarder nogle fælles løsninger på det her der gør at vi får en bedre trafikkultur en bedre trafiksikkerhed vi får færre uheld og dermed

færre dræbte og hårdt kvæstede så det er en rigtig rigtig god udvikling vi har været igennem ikke bare i danmark men i hele europa på det her område og det synes jeg der er god grund til at hejse

de områder faktisk en af de aktiviteter her i samfundet hvor der er flest der bliver slået ihjel

er vigtigt vigtigt at vi hele tiden fokuserer på det det er også vigtigt når vi har debatten her at vi tager udgangspunkt i at formålet med med at vi har et eu

det gør det nemmere for alle det gør det nemmere når vi krydser landegrænserne at vi havde

sagt kører i den samme side af vejen at vi har fælles spilleregler for hvordan

skal komme til at fungere på samme måde som det er smart at vi har de samme regler både i fåborg

er det også smart at vi har det i resten af eu det gør livet nemmere for alle så det synes vi også er godt men når det så er sagt

godt være grund til at vi sådan helt generelt

hvordan andre lande så implementerer de direktiver der kommer det ville jo være relevant at man

den mest nødvendige måde at gøre det på eller kunne vi have gjort det på en smartere måde så vi havde mere ens regler

som ligger omkring os vi har jo en lang række direktiver på det her område vi har tiltrådt dem alle sammen

noget uoverskueligt i øjeblikket med alle de forskellige kategorier det har også givet nogle overgangsproblemer der er hvert fald nogle der har fået temmelig ondt i maven over overgangsreglerne for motorcykelkørekort jeg tror det er faldet på plads efterhånden men det har da givet problemer det er der slet

vi fremadrettet lærer af de fejl vi begår

er at et af de steder hvor jeg har bemærket at der kan være en

så skal man jo langt langt ned i materien for at finde ud af om det er det

synes det er uhensigtsmæssigt at for eksempel lærlinge og unge mekanikere ikke kan få lov til at prøvekøre de køretøjer de selv har repareret

lille lempelse der man har blødt en lille smule op på det område men hvad med lastbiler der har jeg ikke hørt at der skulle være blødt op på det så det var noget af det man også kunne tage med ind

det er jo ikke hensigtsmæssigt at man skal have været

mekaniker i nærmest en menneskealder før man kan få lov til at komme ud at prøvekøre den lastbil man selv har stået og repareret men som sagt

været flertal for det forslag til vedtagelse som vi

fik kigget os lidt omkring og kigget på den måde som vi

kunne det have været gjort smartere det vil regeringen det vil flertallet ikke være med til fred være med det jeg synes at været en ganske glimrende debat og

jeg synes det var flot af herre karsten nonbo fra venstre at indrømme at man faktisk på nogle områder

lige vender bilen og ser om man

finde en lidt bedre vej det skal også være en opfordring til justitsministeren om at få kigget på de her

har gjort det her klogt nok der er ingen grund til at vi i danmark

kan måske i herre henning hyllesteds ører lyde lidt mærkeligt at en fra dansk folkeparti står og siger nu skal harmonisere og gøre tingene ens i eu

og der hvor det ikke fratager

nemlig at vi trækker os lidt tilbage i forhold til eu og måske undlader at implementere så hårdt for at beskytte danske erhvervsinteresser

være rart hvis man tog det på den måde en gang imellem så skal vi nok

og god weekend til jer alle sammen jeg håber vi får kigget på det her og

dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen som fremgår af folketingets hjemmeside